beslutningsforslag nummer b en hundrede og ti

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og fyrre af ole hækkerup jeppe mikkelsen sanne rubinke og pernille skipper og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvtreds imod stemte fire og tredive

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og fyrre af jan e jørgensen martin henriksen simon emil ammitzbøll og tom behnke

for stemte ni og halvfems

lovforslaget er vedtaget

teknisk problem igen i dag lige et øjeblik

så skulle vi være klar der var ikke nogen

hundrede og fire imod stemte otte

at blive straffet dobbelt på grund af dårligt vejr

dårlige vejr

at anlægge efterafgrøderne en gang til og så også på grund af det tab som det dårlige vejr

i forbindelse med at efterafgrøderne ikke kan lykkes først har man tabet på grund af

vejr og så skal man også ud at anlægge efterafgrøderne igen der har hidtil været nogle dispensationsmuligheder nogle fleksible regler og

så ser på hele gødningsområdet

faktisk sådan nu at man ikke længere må give afgrøderne den gødning som

de har behov for for at udvikle sig optimalt

i tider hvor man taler om vækst og beskæftigelse

faktisk tage tage fat i det her forslag det ligger jo næsten lige til højrebenet og sige at der var mulighed for at skabe vækst for op mod tre milliard kr ja næsten mere end tre milliard kr hvis man gav landmændene lov til bare at give planterne den gødning som de

for at udvikle sig optimalt

uden at det ville gå ud over miljøet så vi synes der er god grund til det

op til revision en gang til i det mindste i hvert fald udskyde så man kunne få det behandlet i forbindelse med at natur og landbrugskommissionen snart afrapporterer så vi synes det er dårlig timing

det her forslag nu kort før natur

udskyde det her lad os tage det med ind i det arbejde som kommer efter

set ligegyldigt hvad det er for et flertal der har vedtaget den

det er et arbejde som dansk folkeparti ser meget frem til og

at ministeren gør jeg håber og tror også at det bliver et arbejde som kommer til at

i folketinget i forhold til det flotte stykke arbejde som man indtil videre har kunnet se fra natur

at ministeren fremsætter dette lovforslag på nuværende tidspunkt et lovforslag som jo netop går ind og kigger på det område her omkring kvælstof og vi ved jo alle sammen at

natur og landbrugskommissionen kommer med deres anbefalinger derfor vil jeg

for venstre anmode ministeren om at det her forslag bliver taget af bordet

natur og landbrugskommissionen jeg forstår

kigger på at der er givet syv tusind dispensationer i to tusind og ti men når man tænker tilbage på hvad det var for et vejr vi havde i to tusind og ti

ekstreme vejrforhold

dispensation skal være normalen

folkepartis side at det har været

er blot en opfordring til at det her selvfølgelig

en del af diskussionen jeg husker også at der ved førstebehandlingen

indberetning og digitalisering og det var dansk folkeparti

positive over for men der ligger en hel del andre ting i det her forslag også omkring ministerbeføjelser som også

kunne ligne en blankocheck som folketinget nu

enhver tid siddende minister og det er ikke et udtryk for mistillid til den minister vi har nu det kan også være til den næste for det man gør nu

fjerne diskussionen netop fra folketingssalen

i ministerierne og det er vi altså kede af i dansk folkeparti

på nuværende tidspunkt hvor natur og landbrugskommissionen arbejder og

de saglige argumenter der er imod dette synes jeg faktisk at både venstres ordfører

allerede har redegjort for det

ganske betragteligt noget af det jeg godt vil sige

hvis det her lovforslag vedtages

tvunget til at producere på en helt bestemt måde fordi

hvor meget det kommer til at regne i løbet

for god ordens skyld er vigtigt at få sagt her at på det grundlag der er og de svar der er givet fra ministerens side

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den ellevte april to tusind og tretten jeg giver først ordet

for forespørgerne herre simon kollerup for begrundelse af

at vi har oplevet at valgdeltagelsen har været faldende ved de valg

som vi har været til sidste gang der var kommunalvalg i år to tusind og ni

procent det er den laveste valgdeltagelse i fem og tredive år de atten årige havde en stemmeprocent på syv og halvtreds og de nitten til en og tyve årige havde en valgdeltagelse der var nede på fem og fyrre procent så det siger lidt om hvad det er for et problem vi står med et problem som kræver at vi finder løsninger

vi skal have og som vi i fællesskab har efterlyst blandt alle folketingets partier

klart at vi er gået til debatten fra hvert vores politiske udgangspunkt men vi læner os i den debat som vi skal have i dag op ad de anbefalinger som er kommet fra valgretskommissionen

kvittere for valgretskommissionens arbejde og de anbefalinger der er lagt frem

christian mejdahl har siddet som formand for

det er et solidt udgangspunkt at stille sig på

ret meget mere til begrundelse af den her forespørgsel det er et vigtigt problem vi står med

det er også blevet et stort problem og derfor kalder det på at vi i folketingets

velfungerende demokrati vi har selvfølgelig en forpligtelse til at

en forpligtelse til at udvikle

grundlaget for et stærkt og sundt demokrati

og her spiller unge vælgere selvfølgelig også en central rolle

initiativ der blev taget med nedsættelsen af valgretskommissionen med christian mejdahls

ledelse af kommissionens arbejde

den betænkning er med til at give os et billede af og et indblik i unges demokratiske engagement betænkningen er med til at give os et billede af demokratiets tilstand og konklusionen er at der er plads til forbedringer det er

at vi har et fælles ansvar for at vores demokratiske traditioner lever videre blandt nye vælgere derfor er

det fine ved valgretskommissionens betænkning

at den ikke kun konstaterer problemerne den giver også anbefalinger til der kan gøres ved dem

fremgår det af valgretskommissionens betænkning at omkring halvdelen af de unge har undladt at stemme ved nogle valg og valgretskommissionen peger på at valgdeltagelse i høj grad er en vane derfor

er det jo åbenlyst at det er vigtigt at komme i gang med at stemme

igen derfor er det vigtigt at vi så tidligt som muligt får unge i gang med at stemme

ikke holde valg i utide det giver sig selv alene af den grund

for at gøre det til en åben og inddragende handling

konkrete anbefalinger er at kommunerne kommunerne holder brevafstemning på de steder som er lette at komme til for vælgerne det kan være på en uddannelsesinstitution på en teknisk skole

sådan som københavns kommune gjorde ved sidste folketingsvalg altså et sted som er let tilgængeligt den anbefaling sendte jeg for nylig videre i et brev til alle landets borgmestre og opfordringen til kommunerne er

som kan fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalget i år i brevet har jeg også opfordret kommunerne til at deltage i et forskningsprojekt som gennemføres af forskere

de vil er at bygge videre og tage nogle af diskussionerne fra valgretskommissionen et skridt videre for at finde ud af

at få unge til at stemme

skrive til førstegangsvælgerne med en opfordring til at stemme vi laver et materiale det er ministeriet der står for at udforme det

det til forskellige grupper af førstegangsvælgere

så selvfølgelig med i om det gør en forskel

kan man inddrage på den bedst mulige måde skal man appellere skal man vise hvad risikoen er

virker det overhovedet at blive inddraget den måde eller skal vi gøre

at vi med et lovforslag som folketinget vedtog i december har sørget for en tiltrængt modernisering af brevstemmereglerne det betyder at kommunerne nu har tydelige rammer for

kan tilrettelægge at borgerne kan brevstemme

det nu ikke noget man bare kan opfordre til nu kan man reelt

uddannelsesinstitutionerne og man kan også

den finde sted andre steder hvor unge og andre vælgere færdes

man kommer hjem fra sin uddannelsesinstitution og skal finde sit valgkort

at man gør det på den tekniske skole hvor man går fordi man så kan gøre det sammen

med dem man er i netværk med og dermed jo også gøre det til den store begivenhed det er at få stemt dermed kan man også være et eksempel for hinanden det sidste initiativ som jeg vil nævne er at vi er i fuld gang med en undersøgelse af det lokale demokrati

gjort ved oplevelsen af at kunne inddrages i det lokale demokrati marianne thyrring er sat i spidsen for projektet og hun er i gang med sin rundtur til udvalgte kommuner for at se på tilstanden for det lokale demokrati hvad er borgernes oplevelse af det hvad gør kommunerne for at inddrage borgerne når nu kommunerne er blevet så meget større end de var også her er det oplagt at sætte fokus på unges adgang til det lokale demokrati fra min plads på sidelinjen

der er mange gode erfaringer og spændende ideer allerede for eksempel har man i syddjurs kommune demokrati på skoleskemaet i en uge fra syvende klasse

derefter skal to hundrede elever på en såkaldt demokraticamp hvor de skal deltage i demokratiske eller politiske debatter med både lokale og nationale politikere kendte meningsdannere forskellige oplægsholdere og projektet skal munde ud i at syddjurs kommune får et demokratiråd med tolv medlemmer der vælges hvert andet år

pointen med at fortælle om det eksempel er jo at det gør det meget tydeligt at det at inddrage unge i vores demokrati i højere grad ikke kun er en opgave for folketinget

i regioner men måske peger det også på vores politiske partier

også opfordre os som politiske partier til at overveje hvad vi kan gøre partierne kan overveje hvordan unge kan inddrages

at opstille unge udvikle politik hvordan kan vi gøre en særlig indsats for flere unge bliver medlemmer og er aktive

at der også er andre grupper som jeg synes gør krav på vores opmærksomhed for eksempel stemmer

anden etnisk oprindelse end dansk og borgere som modtager kontanthjælp ikke i nær samme omfang som andre jeg synes det er ærgerligt at deres stemme ikke på samme måde bliver hørt det er en afgørende opgave at

lytter og viser at vi gerne vil høre alles stemme derfor vil jeg også

partierne til at overveje at afholde vælgermøder

masser af erfaringer derude som med fordel kunne deles hvorfor ikke holde et vælgermøde på den lokale bodega eller i den lokale sportsklub der er masser af temaer at drøfte og på den måde kan man måske inddrage mennesker som normalt ikke ville bruge en aften på at tage hen til det syv eller nikantede panelmøde på det lokale bibliotek men som måske alligevel gerne først vil låne øre og siden også stemme til politikere som har noget på hjerte hvis man er villig til at være der hvor vælgerne er

få afstemningen og debatten derhen hvor folk faktisk er på uddannelsesinstitutionerne på bibliotekerne

bliver taget alvorligt og at vi faktisk allerede er i gang

jeg har altid været temmelig stolt af at bo i et land

har en af verdens allerhøjeste stemmeprocenter når der er valg for demokratiet er afhængigt af en befolkning der engagerer sig i politik og føler

det fik vi desværre

for nylig var der så en undersøgelse der viste at kun hver tredje ung mellem sytten og fire og tyve år er helt sikker på at de vil stemme til det kommende kommunalvalg

det danske demokratis grundvold at vi gør noget

tabe en hel vælgergeneration på gulvet al forskning peger nemlig på

er der en stor chance for at man også stemmer næste gang det er derfor vi i dag skal diskutere de forslag eller

anbefalinger som valgretskommissionen har lagt frem

mange af forslagene er faktisk så relativt enkle at jeg vil opfordre til at de bliver

det kommende kommunalvalg så vi får så mange unge som muligt til at sætte deres kryds det kan være nye og mere ungerettede grundlovsmøder som

starte i foreningsdanmarks mange foreninger der fejrer grundlovsdag det kan være målrettede kampagner for at få flere ud at stemme den slags kampagner kender vi jo i høj grad fra usa og andre steder og de

så foreslår valgretskommissionen

dørene for ungdomspolitikerne det er vigtigt at de unge har mulighed for

diskutere politik med nogle der er på samme alder

for den politiske debat er jo i sig selv en helt afgørende del af demokratiet det vil engagere unge i udviklingen af danmark som land og det vil også vise dem hvorfor det er så vigtigt at også deres stemme bliver hørt derfor synes jeg det er et rigtig godt forslag når valgretskommissionen anbefaler at man åbner de lukkede døre på landets ungdomsuddannelsesinstitutioner så demokratiet kan komme ind og de unges holdninger kan komme ud unge i dag er faktisk mere interesseret i politik end de var for tyve år siden vores globaliserede verden betyder at deres politiske

rigtig stolte af men det er vigtigt at de unge også ved hvor stor betydning nærdemokratiet har for deres hverdag heldigvis betyder deres store interesse for politik at det slet ikke bør være så svært at få flere unge til at stemme derfor bakker vi også op om at stemmeboksene bliver rykket ud i nærheden af de unge

de unge er på den måde bliver man direkte opfordret til at stemme og vi risikerer ikke at det er tid og afstand der holder dem væk fra stemmeboksene det er et forholdsvis nemt og billigt tiltag

opfordrer alle kommuner til stærkt at overveje op til kommunalvalget i november i den seneste tid har jeg med glæde set hvordan både røde og også blå partiforeninger ude i kommunerne har opstillet flere unge kandidater

opfordre alle partier i landets kommuner til at gøre

vigtigt at de unge også føler sig politisk repræsenteret i kommunen og at der er nogle

alder som man kan stemme på så jeg er utrolig glad for at alle folketingets partier bakker op om at få flere unge inddraget i demokratiet

sikker på at vi med den debat vi skal have i dag vil affyre startskuddet

at sikre at de unge får stemt nu og dermed også i resten

læse et forslag til vedtagelse op som partierne

med respekt for de forskellige holdninger der måtte være til spørgsmålet om en ændret valgretsalder opfordrer folketinget regeringen til med afsæt i valgretskommissionens betænkning at iværksætte initiativer der styrker unges demokratiske engagement og medvirker til at øge valgdeltagelsen blandt unge vælgere folketinget opfordrer endvidere de politiske parti og vælgerorganisationer til at yde en aktiv indsats for at øge valgdeltagelsen blandt unge vælgere folketinget henviser herved blandt andet til valgretskommissionens anbefalinger om at inkludere nye medlemsgrupper og især unge i parti og vælgerforeningerne at etablere kampagner ved valg der skaber opmærksomhed om vigtigheden af at møde op og stemme

fald at evaluere sin egen holdning til det helt grundlæggende problem der er i at vi tilsyneladende skal bruge vores tid og ressourcer på at

at gå ned og stemme altså

argumenterne for

har vi i to tusind og ni set den laveste valgdeltagelse til vores kommunalvalg i fem og tredive år

er skammeligt at det er under halvdelen af de unge mennesker som

jeg har ikke det udgangspunkt som spørgeren har at det at stemme til et valg

også automatisk er at stemme imod altså hvis man er utilfreds med noget

gå hen og vise hvad man mener og bakke op om nogle partier der gerne vil ændre samfundet i

jeg synes også vi burde få nogle forslag på banen

handicappede at det faktisk er et område som vi

i regeringen har lagt stor vægt på allerede nu

et lovforslag som vi har debatteret med

partier om at lave forsøg med e valg det vil give mulighed for hvis man for eksempel er blind

hørebøffer hvilke partier man kan stemme på

hvis det er det kommunen prioriterer

arbejdsbyrde i at gå ned og afgive sin stemme nogle siger at

de unge har jo en stresset tilværelse og

som minimum kunne gå ned og stemme ligesom alle mulige andre i danmark som har stemmeret

enige om findes vi vil gerne have flere til at deltage

ved at stemme men også ved at være aktive i foreninger og i civilsamfundet

en aktiv del af samfundet

derfor er det rigtigt at der har vi et forslag som vi synes godt om nemlig at man med mobile valgsteder kan få mulighed for at afgive brevstemmer for eksempel på ungdomsuddannelser eller som ministeren også sagde det på hovedbanegården eller andre steder

løse et problem vi kan se ikke med blablabla men med nogle konkrete forslag til at rykke demokratiet og muligheden for at være en aktiv del af det tættere på borgerne

det vi skulle skulle behandle i dag

målsætning i sig selv at banke

at øge interessen for demokratiet og for samfundet

man som politiker også sidder med i sin kommunalbestyrelse altså at der er en stor del af befolkningen der har taget stilling til hvilke politikere

gerne vil have for eksempel i kommunalbestyrelsen så derfor synes jeg det selvstændigt

kan være en ambition for os herinde at bringe valgdeltagelsen

særlig når vi kan se at der ved kommunalvalget i to tusind og ni var den laveste valgdeltagelse i i fem og tredive år så jeg mener det skal være en ambition at bringe valgdeltagelsen op men jeg synes selvfølgelig at det skal gå hånd i hånd med ambitionen om den demokratiske dannelse interessen for demokratiet skal selvfølgelig vækkes og styrkes og derfor er der også en række andre spændende anbefalinger

i valgretskommissionen som handler om foreningspraktik tidligere samfundsundervisning og så videre

jo altså ikke alle der er som jeg var da jeg var ung

måske nogle der i deres stille sind sidder og tænker at det måske også

for venstre er der ikke nogen tvivl om at det er væsentligt at de unge er engageret i demokratiet

skal vi huske at holde det ved lige valgretskommissionen har lavet et stort og vil jeg godt sige

meget grundigt stykke arbejde som vi gerne

i rapporten kan opdeles i seks temaer for det første

er det valgrethed og valgbarhed og endelig forskning og viden der er tale om en bred vifte af tiltag som hører hjemme forskellige steder og

til at blive behandlet alene i en forespørgselsdebat i folketinget

for eksempel under temaet demokratisk dannelse

gives mulighed for forsøg med tidligere samfundsfagsundervisning altså fra sjette klassetrin

hører vel vel mest naturligt hjemme ved de igangværende forhandlinger om folkeskolen så er der et andet forslag der handler om at det strategiske forskningsråd skal afsætte midler til forskning i unges deltagelse og engagement i demokratiet også dette forslag hører vel til et andet sted nemlig når der skal forhandles om forskningsmidlerne og sådan kunne jeg fortsætte

op eller ned til hvert enkelt

forslag vi tager imod forslagene med et åbent sind

gerne vil gå videre med rapportens anbefalinger så synes jeg at

den skulle indkalde til en egentlig drøftelse enten i form af en central forhandling eller hos de enkelte fagministre hvor de enkelte forslag naturligt hører hjemme jeg vil derimod koncentrere min taletid om det store og mest principielle tema der er i rapporten nemlig forslaget om at nedsætte valgretsalderen fra atten år til seksten år

og det ser man jo også ved at det er noget som der altså ikke har kunnet skabes enighed om i kommissionen venstre støtter ikke forslaget om at sænke valgretsalderen til seksten år og det er der

det er naturligt at valgretsalderen er den samme som myndighedsalderen og logikken tilsiger vel desuden at hvis

så skal valgbarhedsalderen vel også være seksten år

vi simpelt hen ikke mener at det er realistisk eller hensigtsmæssigt at forestille sig en seksten årig dreng eller pige som medlem af folketinget venstres holdning er altså på linje med mindretallets udtalelse i kommissionen som siger at valgretsalderen skal bevares på atten år valgrets

demokratisk engagement altså ikke kun nødvendigvis drejer sig om stemmeret engagementet også komme til udtryk på andre måder for eksempel gennem demokratisk deltagelse i elevråd idrætsforeninger og politiske ungdomsorganisationer frivilligt arbejde og alle mulige andre steder så der er altså allerede i dag gode muligheder for at få indflydelse i det danske samfund også

at synes at det jo altså er noget tankevækkende at de partier som altså mener at seksten årige er modne nok til at stemme samtidig har den holdning at de samme seksten årige ikke er modne nok til at bestemme om de vil købe en flaske spiritus eller en pakke cigaretter eller for den sags skyld tage sol i et solarium det er åbenbart må man mene en større og mere vigtig beslutning

end at stemme til folketinget hvis man spørger s sf og enhedslisten og sådan ser vi altså ikke på det i venstre afslutningsvis skal jeg blot gentage at venstre gerne indgår i nærmere drøftelser om de enkelte initiativer hvis regeringen har sådanne planer

der ikke kunne skabes flertal for i valgretskommissionen og jeg var selv en af dem der stemte imod at anbefale

det er en god idé at de to aldre følges ad jeg vil også give det eksempel at hvis man var seksten år

rigtig sammen med at man ikke kan optage et lån til at

man kan ikke få lov til at låne få tusinde kroner til at købe en ny cykel til sig selv

en samtidig nedsættelse af myndighedsalderen det hænger slet ikke sammen

alderen skal være atten år fremadrettet

formål i sig selv at engagere flere unge mennesker i politik

at valgdeltagelsen blandt unge under tredive år er forholdsvis lav det er jo et uomgængeligt uomgængeligt faktum at

man kommer ind i en anden livsførelse når man passerer

tredive år selv kan jeg jo sige at

under uddannelse i tyverne og ikke gør brug af ret mange af samfundets

og derfor begynder at bruge flere af de her goder så

valgdeltagelsen så vi ser det ikke som noget problem på langt sigt

bestemt aldersgruppe som stemmer lidt sjældnere end end de lidt ældre borgere gør

lav valgdeltagelse på nogle områder hvor der

er omkring to tredjedele af vælgerne der benytter deres stemmeret det er i sig selv en ret lav valgdeltagelse når man tænker på at kommunerne har ret stor indflydelse

den enkelte borger er omfattet af i dansk folkeparti

nævnt tidligere her i debatten

succeskriterie i sig selv at få en så høj valgdeltagelse som muligt for unge

en interesse for vores demokrati og for vores samfund og deraf tror vi så også at der kommer en højere valgdeltagelse som et resultat af en større interesse derfor

som netop går ud på at anbefale regeringen at tage initiativer der kan øge

i selve demokratiet og

så vi vil sige at

med et åbent sind på hvad regeringen kunne finde på at komme med af forslag som en

valgretskommissionen og så vil vi

stilling fra sag til sag om vi synes at det er gode ideer som som regeringen

spørge til ordførerens holdning om om

er ordføreren ikke enig i at det at deltage i

kan være med til jeg siger ikke det kan stå alene men kan være med til

også at øge den demokratiske dannelse og vække den her interesse som

taler om for demokratiet og for det samfund vi lever i

enig i at det kan være en medvirkende faktor

hvis en masse vælgere bare går ned og stemmer uden at vide hvad de stemmer på eller hvorfor

får man tror jeg automatisk lyst til at gå hen og stemme og give sin egen mening til kende og på den måde deltage i demokratiet ved at stemme og måske også på andre måder ved at

vi mener at det er den demokratiske dannelse der kommer først

her med at deltage i valg altså at en valgdeltagelse også kan være med til at man føler sig som en del af samfundet føler at at man

er jo at jeg kan læse at dansk folkeparti og dansk folkepartis borgmesterkandidat i vejle tror jeg

skulle fratage udlændinge stemmeret til kommunalvalget

hvert fald gå væsentlig længere tid før man kunne få lov at stemme det mener jeg bare er en ualmindelig farlig vej at gå for jeg tror på at det der med at deltage i demokratiet også gør at hvis man kan det så føler man måske også en interesse i at sætte sig ind i det samfund man lever i og finde ud af hvad de forskellige partier står og engagere sig hvis man skal ned

bare nødt til at høre anker jørgensen

udlændinge der boede i danmark også kunne stemme her

demokratiet ligesom en en lav valgdeltagelse er et produkt af en begrænset interesse for demokratiet så vi mener at det er en succes

har en høj valgdeltagelse som eksempel har til til folketingsvalgene

folk stemmer bare for at stemme vi så gerne at det er på grund af en en interesse for demokratiet og for vores samfund at man får lyst til at stemme og deltage i det

dansk folkepartis borgmesterkandidat i vejle har har sagt det er en del af dansk folkepartis politik at vi mener at

der skal have ret til at bestemme over det og dermed have stemmeret så vi mener at stemmeretten

det er jo sådan at interessen for politik blandt unge under tredive er stigende

nødvendigvis er en sammenhæng mellem det at interessere sig for politik

for det det er den slutning vi drager den tror vi holder hos næsten alle vælgere vælgere når folk vælger ikke at stemme

det fordi de grundlæggende ikke interesserer sig for det eller måske fordi de er godt tilfredse og ikke ser nogen anledning til at lave om på

deres kommune eller land er blevet styret på hidtil så det er den måde vi tror tingene hænger sammen på

mere viden om demokratiet og derfor kunne man jo godt have flere samfundsfagstimer i skolerne det er der nogle der foreslår det var en mulighed

danskernes land altså det provokerer mig

vi

gøre med en masse mennesker som bidrager til det danske samfund som betaler skat til det danske samfund

de skattekroner skal bruges

og heller ikke amerikanernes land

i dansk folkeparti det er muligt det er anderledes hos det radikale venstre det tror jeg gerne

det at være statsborger her i landet vi mener det er danske statsborgere der skal have ret til at styre danmark og hvis man

statsborgerskab når man lever op til nogle bestemte krav og så får man stemmeretten

givet valgsted et bibliotek eller hvor det nu kunne være kommunen havde valgt at have valgstederne så

at invitere og måske

der også sat foranstaltninger op så stemmeboksen kan komme til dem i stedet for omvendt men men der er nogle

jeg mener ikke at vi ligefrem skal tilbyde dem at bære deres sofa

være med til at tilbyde der er valgsteder geografisk fordelt rundt i landet

det er rimelig nemt tilgængeligt for for alle vælgere

at inddrage unge mennesker i deres arbejde det gør vi også i den vælgerforening som jeg selv er aktivt medlem af så det kan jeg kun

står i nu

er rigtig vigtigt at vi igangsætter nogle initiativer ordføreren har jo helt ret meget det behøver jo ikke at være en ny lovgivning

en bestemt aldersgruppe der stemmer mindre end andre aldersgrupper det er så yngre mennesker der

at de også begynder at stemme mere

interesserer de sig måske ikke så meget for politik og

velfærdsydelser lige i den fase af deres liv og så kommer interessen på et senere tidspunkt

ikke at der er tale om at det er hele generationen af unge som som

som nogle mennesker er i i deres liv og så kommer interessen på et senere tidspunkt

det er nok noget der er gået igen i flere generationer tror jeg så jeg tror ikke at der er noget særligt problem som vi fra politisk side skal skal håndtere og lave ny lovgivning

andre initiativer mod men man kan godt tage højde for at interessen ikke er så stor og så prøve

hele demokratiet undersøgelser viser nemlig at hvis man ikke stemmer

er der en større sandsynlighed for at man heller ikke gør det senere i livet vores kryds på valgdagen er ikke blot udslagsgivende for hvor samfundet skal bevæge sig hen men det er også en accept af det repræsentative demokratis helt grundlæggende principper vi skal derfor fortælle hvorfor det er vigtigt at vi hører den unges stemme vi har alle sammen et fælles ansvar for at vores samfund er indrettet til det fælles bedste og vi skal blive langt bedre til at synliggøre hvordan så vel kommune som

det er vigtigt med oplysningskampagner forud for valget men det er ikke nok og der findes

på masser af inspiration at hente i valgretskommissionens anbefalinger

invitation ud til alle førstegangsvælgere frem for kun det almindelige valgkort men allervigtigst tror jeg det er at vi skal have valgstederne ud til de unge det kan for eksempel gøres med mobile afstemningssteder dér hvor de unge befinder sig

kommer vi skal på ingen måde fratage selve valghandlingen dens tyngde og alvor og vi skal

er sådan en demokratiets festdag hvor man nærmest rituelt går op til den lokale skole og sætter sit kryds

må ikke være en hindring for at der er plads til flere måder at afvikle sin valgdeltagelse på

valgdeltagelse blandt de unge fortsætter

på sigt have konsekvenser for vores demokrati så derfor

det radikale venstre gerne anmode om at vi lægger tid og kræfter og en masse ideer til at endnu flere unge går til den ene eller til den anden valgurne til de kommende regions og kommunalvalg

og stemme på deres rådhus

føler jeg mig meget mere velkommen til den demokratiets fest

de måtte stemme på så synes jeg det er vigtigt at høre deres stemme og jeg synes det er vigtigt at gøre opmærksom på at vi er et stort fællesskab som rigtig gerne vil inkludere alle og som rigtig gerne vil høre

og alt muligt andet gejl

at at stemme i danmark

har forældre som aldrig nogen sinde har stemt

hvis især mor stemmer så selvfølgelig er det også vigtigt

åbne det fællesskab op og sige vi vil rigtig gerne høre jer

i dansk folkeparti også sagde fra talerstolen

om at man sætter

har en demokratisk dannelse de går hånd i hånd og jeg synes at den diskussion er enormt vigtigt og det

som vi gerne ville italesætte i dag nemlig hvordan får vi en

en øget demokratisk deltagelse i form af at man sætter sit kryds

for at det er lykkedes at få alle folketingets partier til at blive enige om en fælles forespørgsel om unges valgdeltagelse for det er vigtigt at komme i gang hvis vi skal have øget de unges

vi over for to afgørende valg i de kommende år

har faktisk også regionsvalg og i alle tre tilfælde ved vi at valgdeltagelsen er vigende ikke mindst for de unge for det andet mener jeg også at

samfundspolitiske sammenhængskraft

en klar sammenhæng mellem borgernes demokratiske dannelse og at de

det viser en undersøgelse fra to tusind og ni

de har styr på demokratiets spilleregler og bakker op om grundlæggende demokratiske rettigheder som ytrings og forsamlingsfrihed de unge er optaget af politik

er alt for lav og det er et problem

synes der ligger rigtig mange gode ideer i valgretskommissionens betænkning

vi skal have lavet nationale såkaldte

allerede her i efteråret så vi får inviteret de unge førstegangsvælgere hen at stemme til kommunalvalget og regionsrådsvalget

de unge skal kunne stemme på deres uddannelsessteder på banegårdene i ugen op til valget og så skal vi have opfordret lærerne på skoler og ungdomsuddannelser til at få kommunal og regionsvalg på skoleskemaet her til efteråret for det virker jeg var så privilegeret at være hf lærer inden jeg

hvor jeg var hf lærer i samfundsfag

det lokale demokrati på skoleskemaet og fortalte om

velfærdsydelser og de forskellige goder og så videre virkelig er forankret lokalt i kommunerne

ændring i den måde eleverne opfattede kommunalvalget på fra noget meget tørt og kedeligt

stemte stort set alle og jeg rigtig glad for selv

gjort en mindre indsats men det virker skolens og ungdomsuddannelsernes samfundsfagsundervisning bør som foreslået af valgretskommissionen også starte på et lavere klassetrin så vi kan få styrket de unges demokratiske dannelse

skal man ikke være så bange for at trække på de politiske ungdomsorganisationer og det lokale foreningsliv

der har en helt urimelig berøringsangst for de politiske partier og deres ungdomsorganisationer invitér dem dog indenfor min taletid giver mig desværre ikke mulighed for at gennemgå og kommentere alle de otte og tyve gode forslag der ligger fra valgretskommissionen men mit sidste budskab skal bare være

cigaretter og spiritus

det er relativt ukomplicerede ting

om landets politik og

ikke hænger direkte sammen men

år for en lang række ting kørekort

myndig og hvornår man er valgbar og har

de sidste hundrede år lige fra man begyndte at nedsætte valgretsalderen fra tredive til fem og tyve år og så videre

det man kunne diskutere var om man

radikalt ved de unges valgdeltagelse

rigtig lang diskussion og er nogen herinde i folketinget der tror at vi får en ny grundlov i morgen så det

bestemme hvilke en hundrede og ni og halvfjerds personer

og halvfjerds personer der skal drive det her land og tage det store ansvar det er eller om man må

at man er myndig når man fylder atten år hvis vi om meget meget lang

hvis det kommer til at ske fik den politiske forståelse i fællesskab herinde at myndighedsalderen lå et andet sted blandt andet illustreret ved at man kunne

diskutere om man mener at myndighedsalderen skal ligge et andet sted end den gør i dag og det

at de må købe cigaretter at de på en forsvarlig måde

valgretsalderen i det ordføreren siger og heldigvis

så når vi inde i det her folketing beslutter noget kigger vi på at grænsen i de fleste tilfælde skal gå ved atten år

er myndighedsalderen hvis vi efter en meget

i det her folketing fandt af at myndighedsalderen lå et andet sted

ville man jo begynde at lave lovgivning

hinanden igennem de sidste hundrede år

i forhold til hvornår man må køre bil

sætter demokrati på dagsordenen

om alle valgretskommissionens anbefalinger

vil meget gerne være med til et videre arbejde med hvordan vi

kan implementere og diskutere dem

er blevet fremhævet flere gange i debatten og som det også

det vigtigt at sætte demokrati på dagsordenen for selv om demokrati er det vores samfund bygger på

det også noget som skal udvikles understøttes og vindes i hver

vi i danmark bygger på demokratiet og det skal vi være stolte af

er demokratiet noget som vi skal vinde i hver generation og derfor skal vi ikke holde op med at diskutere det i enhedslisten arbejder vi altid for

derfor er det vigtigt at vi diskuterer demokrati i alle aspekter af livet

demokrati handler om mere

ens skole så demokrati handler om mange ting

de unge som det jo har handlet meget om i

stigning i interessen for demokrati og interessen for politik blandt unge interessen

halvfemserne jeg tror

det her betyder at vi som politikere er nødt til at gøre op med fortællingen om at de unge i dag er dovne forkælede og ligeglade de interesserer sig for politik hvad er så grunden til at de ikke deltager i det formelle demokrati

jeg tror at en af grundene kunne være at vi herinde

taler om de unge som om

jeg tror at første skridt må være at vi herindefra

første skridt også må være at vi lytter til de unge jeg tror der er mange unge som

af det danske folketing og af regeringen og det synes jeg vi skal blive bedre til demokrati er også learning by doing

ruster kommende generationer til at være demokratiske borgere

på vores ungdomsuddannelser og udfordring på erhvervsuddannelserne hvor eleverne ikke er på skolen særlig meget

en formulering fra regeringsgrundlaget hvor der står at alle elever skal opleve at de har indflydelse i skolen jeg synes det er afgørende at vi giver eleverne indflydelse i skolen

på at eleverne oplever at de har en indflydelse og på at de har en indflydelse men jeg tror at vi styrker demokratiet bedst

hvis vi giver de unge mennesker ansvaret for

end bare at oprette elevråd på landets uddannelsesinstitutioner ved at man sådan set også sikrede at der var elever med i bestyrelserne ude på de enkelte skoler så ville man tage det alvorligt og reelt give unge mennesker ansvar

i det formelle demokrati

jeg bare sige at vi i enhedslisten også bakker op om

at det er synd at man ikke har været modig nok

individer personer mod at tage solarium og køre bil

må godt tage et ansvar og være med til at bestemme hvordan vores land skal drives

stemmeret kan de jo også stemme på et parti som gerne vil have nogle andre aldersgrænser for solarie for rygning og for alkohol jeg

jeg kan remse alle de eksempler op som ordføreren for det konservative folkeparti

det mest afgørende er det med indflydelsen på egen hverdag og jeg tror på at hvis vi sænker valgretsalderen

ansvaret automatisk følge med

er bekendt med den risiko den konsekvens det kan have

ødelægge og spolere fordi man ikke har haft en mulighed for

flest begynder at ryge og så på at give seksten

sytten årige indflydelse på deres egen hverdag

at sige at vi skal beskytte

de ved hvordan det skal foregå

kan man ikke selv

og ikke noget som helst andet ordføreren siger så at vi er nødt til at beskytte de unge mod sol men vi skal

forskellige myndighedsaldre i danmark

som nu engang er den i enhedslisten der ved mest om vores holdninger til solarier jeg vil stadig holde fast i

på at give nogen

købe alkohol køre bil og hvad der ellers

jeg synes det er fuldstændig afgørende for mennesker at de har mulighed for at bestemme over

de har mulighed for at deltage i demokratiet

højere deltagelse og det vil også betyde at ansvaret automatisk følger med de unge altså at de tager det på sig

af realkreditlån og banklån og så videre

over sine egne gerninger der skal man have formynderi på men med hensyn til at

godt må men

må da være enig med enhedslisten i at

tage sol og at stemme

det er nogle vidt forskellige ting

hvad hvis en seksten årig blev minister så ville vi bare have en minister

om man er en dygtig politiker det tror jeg vil være den

og disponere over finanslovens beløb på adskillige hundrede milliarder kroner

unge til det her folketing men lad os nu holde fast i at det ikke er ens fødselsdato som afgør

den måde at enhedslisten ikke er sikker på at myndighedsalderen er den rigtige

at vi skulle sætte den ned til seksten år eller

og køre bil som seksten

valgretsalderen skal sænkes

med christian mejdahl når han i forordet skriver i danmark hylder vi det repræsentative demokrati med frisind ligeværd og en åben debat det kender vi fra det politiske liv fra foreningslivet fra arbejdspladsen i bestyrelser og i råd kommissioner og udvalg demokrati er på den baggrund blevet en livsform og ikke kun en styreform og med vores

og ytringsfrihed har alle mulighed for at deltage i opgaven men frimodigheden til at

del i det repræsentative demokrati skal opøves

det er måske meget bredere og mere vigtigt at diskutere

om vi formår at få så mange unge som muligt til at stemme til et

eller at man skal stå til ansvar for at pege på nogen man gerne til at udføre en opgave

i det foreningsliv som leves i idrætsforeninger og ungdomsforeninger

støder på den udfordring

at ens stemme betyder noget

man skal beslutte sig for at bruge sin stemme og at man dermed oplever at

repræsenterer en i foreningen og måske tilrettelægger den fest eller den aktivitet man kan deltage i

familiens ansvar at vi

husker at diskutere derhjemme at det er helt naturligt at snakke

demokrati tage del i det være en del af det

og dermed udøve demokratisk indflydelse men også

sig til rådighed for at kunne udøve det repræsentative demokrati det er sådan set utrolig vigtigt og det er en særlig udbredt form i foreningsdanmark som vi kender det

fordi det er så vigtigt for vores livsform altså den måde vi er

det er faktisk har ført til vores demokratiske fællesskaber

og dermed skaber den kulturelle sammenhængskraft som sådan set er produktet af det demokrati

det er jo ikke gået for godt partiernes medlemstal er jo ikke en stigende der

lider sådan set skade fordi der er færre og færre der bestemmer hvem de mange kan stemme på

skal vælges til råd og så videre og det er sådan set negativt

partier om at man sådan set kan få meget stor indflydelse for

større indflydelse det er faktisk dem der præcis bestemmer hvem vi har at vælge imellem så

man får den allerstørste indflydelse i et demokratisk system

har udviklet sig men det er sådan set beklageligt at medlemstallet i

der er mange aktører på det her område og der ligger

bliver læst af alt for få der er gode anbefalinger som vi bestemt kan støtte

og man kan håbe at en række af dem bliver ført ud i livet og bliver brugt og debatteret men

mennesker imellem og at vi gør

om de er blå eller røde de fører den samme politik for det

alligevel inde på christiansborg det er rigtig godt

at sådan er det rent faktisk ikke man kan bare tage den helt aktuelle aktuelle lockout af folkeskolens lærere som er er bestemt af

kl består af kommunerne i danmark det er de byrådsmedlemmer vi har valgt sidste gang for tre en halv år siden

vælge nogle nye så det er sådan set helt afgørende de har indflydelse på de nære

at det sådan set er vigtigt der er det man får indflydelse på

at den her diskussion kunne blive brugt i det her valgår til at få flere til at se sammenhængen

det er selvfølgelig manipulation nej det har jeg ingen som helst tanker om

hvis man lader nogle varetage nogle interesser og lader dem stemme om noget som de ikke har nogen jordisk chance

kolossal at at det

ikke er klar til det og det mener vi ikke man er som seksten årig

unge og især førstegangsvælgere der ikke deltager tilstrækkeligt i vores demokrati

så er det selvfølgelig et stort problem og spørgsmålet er hvordan

det er jo først og fremmest familiens opgave at man helt fra barnsben får lært at det er vigtigt at give sin mening til kende og deltage

de valg der er helt personligt stiftede jeg selv bekendtskab med det som

flertalsafgørelse demokratiet i sin bedste ånd vi skal jo alle

at det er en del af samfundsopgaven at tage et ansvar gå ned og stem når du kan og vær med til at påvirke tingene uanset

din egen stemme kan være i den store sammenhæng så synes jeg også at det er vigtigt at vi ikke dikterer

noget ned over hovedet på den unge generation det

får noget ud af så det handler selvfølgelig om at vi må appellere og henstille og opfordre til at man

standarder nogle normer nogle sædvaner som vi gerne vil have at folk deltager i at udvikle fremadrettet at vi involverer og får folk til

set efterspørger vi ved det fra lokalpolitik hvor de lokalt valgte

de kerneydelser man har i kommunen og hvad prisen

man bestemmer også kvaliteten

skabe en større respekt om og større anerkendelse

så skal vi pille det elitære ud

til noget der er til at tage at føle på

det har andre ordførere på glimrende vis fortalt mere om i skolerne i elevrådene på arbejdspladserne alle mulige steder hvor det kan lade sig gøre der må vi jo så og det er det vi kan gøre herindefra medvirke til at der bliver skabt kampagner givet oplysning

sørge for at der i vælgerforeningerne laves arrangementer på den ene og den anden måde eller i almindeligt oplysningsregi

de unge mennesker får mødt politikere og får fundet ud af at den der politikerlede man jo ser hvis man læser

møder folk personligt og finder ud af hvordan arbejdet egentlig bliver udført og hvad det reelle arbejde består i

godt gøre noget der det skal være synligt og konkret nye tiltag der er målrettet mod den unge generation og selvfølgelig også nydanskere

vi på samme måde gerne vil integrere også i

sænke valgretsalderen til seksten år nej det synes det konservative folkeparti ikke og jeg skal være ærlig at sige at jeg synes det handler lidt om populisme det handler om at man kan se

meningsmålingerne og i valgresultaterne fordi der er en tendens til en vis

tro at nogen ved sine fulde fem mener at det er fornuftigt

beslutninger før man er parat til det så derfor mener vi

meget uheldigt jeg synes det er vigtigt i dem vi sætter på posterne til at tage det store ansvar for fællesskabet og for flest mulige

sikre på at de er egnede til at løfte opgaven

fuldt og fast overbevist om at det er der ikke mange

der også en konsekvens der er en risiko der er nogle ting der følger med når man tager sådan

og når man skal stå på toppen af kransekagen og skal tage ansvar for andres ve og vel synes jeg det er vigtigt at man har erfaringer viden og kompetence det kan man ikke have i en meget ung

derfor vi lige har været nødt til at bede folk om at arbejde længere

er lodret imod engang havde vi råd til at have

tidens tand tiden går

efterspørger nye løsninger

folkeparti om at man godt kan blive valgt som seksten årig og dermed også

vil gerne kvittere for det spørgsmål som herre hans kristian skibby stillede nemlig hvorfor egentlig gøre noget særligt for at de unge kan stemme

stilling på det lød som om

vi havde sådan en hønen og ægget diskussion hvad kommer først er det interessen for politik og derfor stemmer man eller stemmer man og deraf kommer interessen for politik

selv sådan at i et repræsentativt demokrati er det vigtigt at vælgerne stemmer også når vælgerne stemmer blankt

som radikal må man jo konstatere at det er der mange vælgere der gør stemmer på et andet parti end det jeg selv stemmer på men det at stemme er i sig selv en vigtig handling

demokrati derfor synes jeg

partier jo har påtaget sig med det forslag til vedtagelse

lagt frem nemlig at gøre noget aktivt for at

synes jeg det er svært at se bort fra

otte procent færre af de nitten til en og tyve årige der stemmer men kun

af de over tredive årige der stemmer

til at unge stemmer mindre end andre og i valgretskommissionens rapport

at det at stemme er noget man skal vænne sig til

en god demokratisk vane at stemme det er noget man lærer ved at gøre det

og fuldstændig åbenlyse anbefalinger som vi har fået nemlig at give unge anledning til

at stemme sammen og se hinanden gøre det og gøre det tilgængeligt der hvor man er

stemme alle mulige steder ja det kan da egentlig godt være

det næste vi kommer frem til når vi ser hvordan det går med at

åbne vores afstemning for nogle af de vælgergrupper der stemmer mindst og hvor valghandlingen kan komme ud på uddannelsesinstitutioner kan komme ud i boligkvarterer kan komme ud der hvor folk

demokrati hvor folk ikke stemmer så bliver interessen

derfor synes jeg det er en afgørende debat vi har haft

det vil gøre at vi også handler konkret rundtomkring i kommunerne

kommunalbestyrelsesmedlemmer som kan

flytte afstemningen ud og der er partiforeninger som kan tage

konkrete initiativ og invitere andre af de lister som stiller op

jeg tror det gør en forskel at blive inviteret sådan har jeg det

jeg kommer til dem jeg er inviteret til men jeg synes ikke det er nogen skam at blive væk hvis jeg ikke er inviteret

demokrati hvor man ikke oplever sig inviteret

det er i hvert fald den tanke jeg kan få når jeg ser på de unge når jeg ser på borgerne

til at være en del af den fest som det at stemme er det synes jeg vækker til eftertanke

derfor synes jeg at de konkrete initiativer som valgretskommissionen har givet os giver et afsæt for ikke kun at værne om vores demokrati men også for

at debatten i dag har været god fordi den også har vist at det ikke er noget blabla

virkelige demokratiske kræfter i at tage den diskussion jeg håber så det bliver til andet og mere end diskussionen nemlig også til konkret

eller

stemmeprocentuelt

befolkningsgrupper her i danmark hvoraf nogle er mere flittige til at udnytte deres

andre steder end der hvor man plejer vi elsker at være i bibliotekets mødesal en tirsdag ved et syvkantet vælgermøde det er ikke en kærlighed som alle deler med os

ud og finde ud af hvordan er det så jeg tror at nogle

bliver foreslået med henblik på at få unge

også vil virke sådan at borgere der i øvrigt stemmer mindre end andre vil føle sig mere velkomne i vores demokrati jeg synes vi skal gå den vej at få stadig flere inddraget i

eftertanke hvis nogle af dem som faktisk

af beslutninger som tages her fordi

til at servicere de unge mennesker i en hidtil uset

foregår

selvfølgelig kan afgive deres stemme hvis ikke i stand til rent fysisk med relativ snilde at komme hen og afgive deres stemme

en vis skepsis

at skabe endnu mere papirnusseri eksempelvis ved at sende to breve ud

banalt ikke ved hvordan man gør

som ikke synes at et valgkort ligner en invitation

jeg synes det klæder et demokrati at invitere borgerne til at være en del af det hvis de måske oplever oplever at det

gør vi noget andet næste gang men jeg kan ikke se hvad i alverden der skulle være til hinder for at handle aktivt ud fra alle de gode ord vi plejer at sige i den her folketingssal om at have et levende inddragende stort og aktivt demokrati ved faktisk at gøre noget nemlig at invitere nogle af de mennesker

debat som vi jo har haft her

men har ministeren gjort sig overvejelser om hvilke initiativer der kunne iværksættes

forskere ved københavns universitet for at se

skal gøre næste gang for at komme endnu længere i den her bestræbelse

med lovændringen som folketinget vedtog i december om at gøre det muligt at brevstemme

kalde det kodeks for

jo også vigtigt at at nogle af de unge som som faktisk ikke kun interesserer sig for politik men som brænder for politik

undersøgelserne i valgretskommissionens betænkning jo meget klart at der desværre er nogle som lukker døren for den politiske debat fordi de er bange for den det håber jeg meget

ikke nødvendigvis af den samme overvejelse og de samme argumenter

egentlig starter i i familien hjemme ved køkkenbordet det er

holde vores demokrati levende så

især stemmer hvis deres mor stemmer der er sikkert også andre felter hvor det gør sig gældende at morens eksempel er bedre end farens det skal

den konkrete handling jeg tror der er mange her som tager deres børn i hånden når det er valgdag for at de kan være med og opleve hvad det vil sige at stemme fordi det er ved det personlige eksempel

jo bedre der er jo så bare det ved det at vi alle sammen er medlemmer af politiske partier og jeg går da ud fra at vi nyder den respekt i vores partiforeninger og vores centrale sekretariater at hvis vi siger at nu har vi i folketingssalen beskæftiget os med det her og vi synes det er vigtigt der bliver handlet derude

kan vi jo også selv når vi taler med vores partisekretærer og ledere rundtomkring få det til at rulle og få dem til at handle og række ud fordi det netop er en fælles

bestræbelse der skal til og ikke noget man kan styre

inden for en overskuelig tidshorisont derfor var det måske mere konstruktivt at fokusere på de resterende anbefalinger fra valgretskommissionens

ja det gør de det bekræftede de efterfølgende jeg vil bare høre

ministeren godt at man kan være minister som seksten årig

vidt angår valgretsalder jeg synes der

i orden at man kan have en åben diskussion om hvad

der er mange seksten årige som har en glødende interesse for

der er sikkert også seksten årige som gerne vil være fri for at skulle tage stilling

er mange forskellige hensyn at tage herunder et af de hensyn

sammenhængen mellem myndighedsalder

er ting der taler for og ting der taler imod men der er en ting som jeg er fuldstændig overbevist om og det er at vi kan gøre noget at vi kan handle for at flere unge bruger den valgret de faktisk

må jeg bede ministeren som jo er meget historiekyndig

holde igen eller tilbage sådan er det resten er modesager så må

at ministeren kan sige at konservative der har trukket læsset i

moderniseret og få sat valgretsalderen ned

tror jeg rigtigt jeg jeg synes i hvert fald at at valgretsalderen som den er

stilling til i et demokrati som vores men men den historiske diskussion er jeg fuldstændig sikker på

kan fortsætte om ikke under en forespørgsel

begynder med at give ordet til herre jakob ellemann jensen

i venstre ser vi meget positivt på

vi ser også meget positivt på at man har oprettet grønlands råd for menneskerettigheder og det er naturligvis i sin rette sammenhæng at dette råd får plads i institut for menneskerettigheders bestyrelse det er en mindre teknisk ændring men den har alligevel en betydning da det

håber det kan give anledning til en god udveksling af viden og erfaringer mellem parterne

det er afklaret så vidt jeg kan se at

om ændring af lov om dansk institut for internationale studier det er en naturlig forlængelse af den lov vi drøftede sidste år om internationalt udviklingssamarbejde at udviklingspolitisk råd overtager kompetencen til at udpege medlemmer til diis bestyrelse det vil samtidig styrke diis som dermed fastholder en bredt forankret støtte støtte fra de relevante organisationer og det giver jo god mening at udpegningen af medlemmerne til bestyrelsen foretages af

grønlands beslutning om også at gøre institut for menneskerettigheder til deres nationale

ved at udvide bestyrelsen med et medlem udpeget af det nye råd grønlands råd for menneskerettigheder

så det støtter vi selvfølgelig mere generelt

menneskerettigheder det er vigtigt og det har regeringen

fns konventioner aktivt i vores udenrigs og udviklingspolitik

processer der er med til at sikre mennesker retten til et bedre liv overalt på kloden vi har også

i lande vi i øvrigt deler

under den her regering

troværdighed når vi skal kritisere andre lande for krænkelser af menneskerettigheder så vi synes det

benytte lejligheden til at rose regeringen for det store arbejde man har gjort for at styrke menneskerettighederne

den allerførste er jo meget glædelig mener vi i radikale venstre

nemlig at grønlands landsstyre i november

det betyder så at institut for menneskerettigheder skal fungere som en national menneskerettighedsinstitution også i forhold til grønland grønlands landsstyre har endvidere etableret grønlands råd for menneskerettigheder der er sammensat af repræsentanter

forskellige civilsamfundsorganisationer og de havde deres første møde allerede her i marts ligesom i danmark er det vigtigt at rådet fungerer som et talerør for civilsamfundet og det er også vigtigt at institut for menneskerettigheders bestyrelse tager det alvorligt og lytter til hvad der sker i

rådet for menneskerettigheder de har jo til opgave at følge instituttets arbejde med at fremme og beskytte menneskerettigheder i danmark og i udlandet og rådet kan vurdere arbejdet men også komme med forslag til nye aktiviteter

så derfor er det jo den naturligste ting at institut for menneskerettigheders bestyrelse også en repræsentant fra rådet for menneskerettigheder i grønland den anden konsekvensrettelse er

den nedlagte styrelse her fra starten af og tretten diis har en meget vigtig funktion i forhold til strategisk rådgivning og udvikling og

er vi i radikale venstre meget meget glade for at

sammenhænge både i forhold til den danske udviklingspolitik hvor strategien blev ændret sidste år og i forhold til den vægt som institut for menneskerettigheder

se at menneskerettigheder er kommet så centralt ind i både vores udviklingspolitik

og derfor er vi selvfølgelig fulde af opbakning til det her lille tekniske

det omfatter to vigtige institutioner i det danske samfund institut for menneskerettigheder gør et uvurderligt arbejde i danmark og resten af verden for at styrke menneskerettighederne efter at institut for menneskerettigheder også er blevet menneskerettighedsinstitution i grønland finder vi det

bestyrelse udvides med et medlem udpeget af grønlands råd for menneskerettigheder det vil både sikre oplysning om

måske er endnu vigtigere give

forankring den anden del af forslaget der omhandler udviklingspolitisk råds overtagelse af kompetencen til at udpege to medlemmer af bestyrelsen for diis er også i naturlig forlængelse af oprettelsen af udviklingspolitisk råd

dansk udenrigs sikkerheds og udviklingspolitik en bestyrelse der er udpeget af flere forskellige organer giver den bedste mulighed for at sikre at diis fortsat kan levere disse vigtige og uafhængige indspark

også vigtigt at udviklingspolitisk råd får kompetencen til at

diis og imr for deres store arbejde og selvfølgelig også ministeren og resten af regeringen for det store fokus

råd overtager kompetencen til at udpege medlemmer af dansk institut for internationale studiers bestyrelse fra styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde det var en lang svada ganske simpelt fordi denne styrelse er

han havde prøvet men han kunne ikke finde noget der talte imod

og varm tilslutning for det første

efter vores opfattelse vil give et godt grundlag for instituttets rolle som national menneskerettighedsinstitution også i forhold til grønland det er helt i tråd med grønlands landsstyres beslutning om at lov om institut for menneskerettigheder også sættes i kraft i grønland det vil sikre at instituttet også fremover vil levere et solidt og vigtigt stykke arbejde med en udvidet forankring i grønlands landsstyre

et arbejde som med værdifuld aktivitet bidrager til at opnå målsætningen om at danmark til enhver tid efterlever sine internationale forpligtelser og som bidrager til aktivt at fremme demokrati og menneskerettigheder herhjemme

at den her regering har gjort det til en rød tråd i sin politik

sikre at menneskerettigheder er meget højt placeret i alle de beslutninger vi tager det er håbet at instituttets betydningsfulde internationale arbejde også vil blive styrket med den nye platform som lovforslaget bibringer det skaber en ramme for et tæt samarbejde mellem på den ene side

og på den anden side analytikere politikere og embedsmænd og praktikere på tværs af rigsfællesskabet samtidig styrker lovforslaget instituttets uafhængighed i forhold til udfærdigelse af redegørelser og udredninger hvad angår det andet ændringsforslag

får vi nu sikret at udviklingspolitisk råd kan overtage den nedlagte styrelse for internationalt udviklingssamarbejdes kompetence til at udpege medlemmer til diis bestyrelse

glad for at det er et enigt folketing der står bag

arbejdet for våbenkontrol og tillidsskabelse

arbejdet mod transnationale trusler god regeringsførelse samt fremskridt i løsningen på de frosne konflikter en meget ambitiøs dagsorden men også en meget nødvendig dagsorden valget af emner for det irske formandskab var nok ikke helt tilfældigt da osce i de senere år i stigende grad har været præget af voksende uenigheder og værdikonflikter mellem øst og vest denne udvikling afspejlede sig også ved det årlige osce

to tusind og tolv her lykkedes det for andet år i træk

tilfredsstillende da vi var mange der havde forventet os betydelig mere af ministermødet dog blev der opnået resultater i form af beslutninger eller erklæringer vedrørende arbejdet med de transnationale trusler god regeringsførelse helsinki 40 processen samt om moldaviaspørgsmålet men på de store emner

kunne man kun konstatere stilstand

stilstand lig med tilbagegang

består af syv og halvtreds lande syv og halvtreds meget forskellige lande hvilket indimellem giver store udfordringer selvfølgelig skal der tages hensyn men vi kan ikke gå på kompromis med grundlaget for osce

nemlig helsingforsaftalen forskellighederne er også en stor udfordring med hensyn til at opnå enighed

de store emner men da alle medlemslandene har tilsluttet sig det samme stykke papir burde det da være muligt

er et unikt samarbejde der dækker et område fra nordamerika fra nordamerika til det østlige rusland og centralasien det er baseret på et bredt sikkerhedsbegreb og et konsensusprincip der både er en styrke

nok også en svaghed samarbejdet har sit afsæt i helsingforstraktaten fra nitten

fem og halvfjerds

i sin natur fra begyndelsen været præget af forholdet mellem øst og vest og selvfølgelig spiller det en rolle at en mere selvhævdende russisk udenrigspolitik har set dagens lys hvilket også har påvirket den russiske adfærd i osce også stramningerne i den russiske indenrigspolitik har haft en sideeffekt på ruslands ageren inden for osce

arbejdet med demokrati og menneskerettigheder den såkaldt menneskelige dimension ligesom den interne udvikling i hviderusland igennem længere tid

været med til at sikre at landet har været en vanskelig aktør i osce

den menneskelige dimension og tillægger den en særdeles stor betydning det kan lyde som en næsten umulig opgave men den unikke medlemskreds det brede sikkerhedskoncept og de veludviklede samarbejdsmekanismer udgør en vigtig platform for dialog engagement og tillidsskabelse ikke kun mellem regeringer men også mellem parlamentarikere

så på trods af en næsten uoverkommelig opgave

er der muligheder for holdbare løsninger

sig ikke tilbage på især den menneskelige dimension denne gang med fokus på mediefrihed og støtte til

og andre uafhængige institutioner

også bliver lagt mærke til hvilket mine kolleger

dette på trods af skiftende regeringer med

skiftende skiftende politiske ståsteder men i den store verden bliver det betegnet som den danske måde hvilket vi nok

kan være stolte af desværre er det ikke kun danmark der har lagt et spor der til stadighed forfølges i osce

på dublinmødet var vi igen vidner til at rusland og hviderusland forsøgte at tilbagerulle deres forpligtelser de blokerede også for en beslutning om mediefrihed på internettet som det irske formandskab og eu havde

og de søgte at fremme et forslag om politiske rammer for valgobservation der var uacceptabelt for de vestlige lande rusland afviste at forhandle et eu forslag om forenings og forsamlingsfrihed idet man stillede spørgsmålstegn ved eus status og ret til at fremlægge

forslag det er afgørende for danmark og de øvrige vestlige lande

dermed var der ikke konsensus hvilket betyder at der stilstand på den menneskelige dimension desværre

afholdt den årlige mission i monaco

vedtog fem og tyve resolutioner over en lang række emner herunder en opfordring til øget samarbejde med de nye mellemøstlige demokratier efter det arabiske forår valgobservationerne er et af

vigtigste redskaber til at fremme og fastholde en demokratisk udvikling

medlemskredsen det er et af organisationens mest synlige arbejdsområder og osce

er internationalt anerkendt for sin ekspertise som hovedregel foregår observationerne i et tæt samarbejde mellem odihr

parlamentariske forsamling baseret på en samarbejdsaftale fra nitten syv og halvfems antallet af valgmissioner og omfanget af dem afhænger fra år til år og er til dels styret af afholdte valg inden for osce området i to tusind og tolv fandt der seks større valgobservationer sted mens tre andre mindre observationer fandt sted i serbien montenegro og i usa herudover blev der foretaget behovsmissioner i grækenland frankrig holland og litauen et hold valgeksperter fulgte desuden parlamentsvalget i rumænien valgobservationen i ukraine med over seks hundrede osce

observatører var den største af sin art hidtil odihr sender forud for de nationale valg behovsvurderinger til de pågældende lande rusland og ligesindede lande finder at odihrs behovsvurderinger og valgobservationernes missioner retter

uberettiget kritisk fokus på den situation der er i disse lande sammenlignet med de rapporter der kommer tilbage fra vestlige lande særlig rusland og hviderusland har argumenteret for en mere politisk styring af valgobservationsarbejdet samarbejdsaftalen fra nitten syv og halvfems foreskriver et tæt parløb mellem odihr og osce

så vidt det er muligt ligesom der også fordres en fælles udtalelse om og en vurdering af valget fra dansk side betones vigtigheden af at de to institutioner samarbejder og taler med én stemme i forbindelse med valgobservationer det skete ikke i forbindelse med præsidentvalget i usa i november to tusind og tolv eller ved parlamentsvalget

rusland var det særdeles svært for osce

at få adgang til informationer som odihr havde samlet odihr ville ikke sende materialet til københavn så det indsamlede materiale kunne ikke indgå

arbejde forud for missionen men osce

hverken i odihr eller i osce

vil have det nødvendige antal politikere til valgobservationer da flere af mine kolleger fra andre lande ikke vil spilde deres tid på interne stridigheder og en for alle nytteløs konflikt der pågår i øjeblikket bestræbelser på at genetablere dette samarbejde hvilket også er nødvendigt der er mange myter og misforståelser i denne konflikt jeg har været med siden to tusind og syv og det er kun gået en vej og det er ikke til det bedre jeg føler selv at osce

har gjort alt for at fremme samarbejdet men der skal to parter til et godt samarbejde jeg håber at man holder fast i aftalen fra nitten syv og halvfems og at man igen får et respektfuldt samarbejde til glæde og gavn for begge parter ingen skal dog være i tvivl om at opnår vi ikke dette rammer det begge organisationers renommé og respekten for både odihr og osce

dette er ikke hvad vi har brug for hvis målsætningerne i

skal opfyldes venstre tilslutter sig ministerens redegørelse og ser frem til endnu et spændende arbejdsår i osce

for at gå lidt tilbage i kraft af det succesfulde eu formandskab i første halvår af to tusind og tolv hvor vi satte os i spidsen for eu samarbejdet i forhold til arbejdet

for andet år i træk ikke har kunnet opnås enighed om at vedtage beslutninger inden for den menneskelige dimension på ministerrådsmødet i dublin den sjette syv december to tusind og tolv osce samarbejdet er et essentielt element i danmarks udenrigspolitiske værdigrundlag derfor mener vi at vi må fortsætte med at kæmpe for at styrke menneskerettighederne og grundlaget for demokrati i nogle af de lande hvor dette desværre halter men som redegørelsen afspejler står vi i dag over for voldsomme udfordringer på demokrati og menneskerettighedsområdet og der er betydelige uenigheder landene imellem

vi vil selvfølgelig også meget gerne fremhæve vigtigheden

om blandt andet grænsekontrol det synes vi er meget vigtigt det er afgørende at de kompetencer der er i osce bidrager til at stabilisere centralasien og inddæmmer sikkerhedstrusler på tværs af landegrænser herunder ikke mindst smugling af mennesker af narkotika og våben valgobservationerne er jo et

osces delegerede og er et vigtigt redskab i den demokratiske maskine

fortsat at styrke samarbejdet mellem de to hovedaktører odihr og osces

meget rum for forbedring i det det er

ikke har kunnet tale med én stemme i forbindelse med præsidentvalget i usa og parlamentsvalget i armenien og vi ser desuden med bekymring på forsøgene på at øge den politiske styring

og neutrale kriterier og det er det vi må arbejde for at sikre også her fra folketingets side

hvor øst og vest kunne mødes til samtaler om verdens gang derfor blev osce

også et vigtigt organ for nedrustningen og våbenkontrollen i europa samt for demokratiudviklingen i de nye lande

sammenbrud i dag står organisationen mindre centralt men har dog

demokratiudviklingen via de mange mange og meget vigtige valgobservationer

også nogle gange opretholdelsen af basale frihedsrettigheder for borgerne i primært de stater der opstod

den opsamlede viden om disse lande

organisationen fortsat en indsats for stabilisering og våbenkontrol

fungerer tillige som forum for samarbejde om grænseoverskridende trusler her vil jeg blandt andet nævne internetsikkerhed narko og terrorbekæmpelse dansk folkeparti har ved tidligere lejligheder sagt at vi ser positivt på organisationens arbejde det er fortsat tilfældet og jeg vil tillade mig sige at vi ser konstruktionen af osce som et godt eksempel på internationalt samarbejde mellem suveræne lande og dermed også en form for modvægt til eu samarbejdet som konstant udvides i omfang og direkte overtager mere og mere kompetence fra medlemslandene det er jo ikke tilfældet i denne sammenhæng som nævnt sætter vi i dansk folkeparti pris på osce samarbejdet og derfor vil

frem i rampelyset og få drøftet det vigtige arbejde vi er fra radikal side meget glade for osce vi synes at osce opfylder en meget vigtig rolle i den samlede europæiske samarbejdsarkitektur man kan sige at der særlig i feltet mellem eu samarbejdet og nato samarbejdet på den ene side og rusland

er en stribe lande og områder som ser osce som en primær varetager af deres interesser vi kan se

er i spidsen for arbejdet med demokrati og menneskerettigheder inden for osce og derfor har det været et vanskeligt år i organisationen men osce fortsætter med at debattere og dokumentere overtrædelser af menneskerettighederne og angreb på demokratiet og er som sådan en stærk og vigtig stemme for stater i det østlige og sydøstlige europa og centralasien

er til stede omkring de frosne konflikter konflikterne i transdnistrien armenien aserbajdsjan

i nagorno karabakh er er osce den eneste organisation med adgang til frontlinjen det er en unik og vigtig rolle og vi bakker også meget varmt op om

arbejde i de frosne konfliktområder i europa

osce varetager blandt andet valgobservationer organiserer valg og arbejder stenhårdt i felten det er alt i alt et flot arbejde som vi ikke alene bakker op om men også søger at engagere danmark mest

stolte af danmarks engagement i osce særlig i disse tider hvor der er mange udfordringer dem skal vi søge

balancere med en stadig mere ihærdig indsats

fornuftige fremskridt i osce som bestemt peger i den rigtige retning og derfor er det rigtig glædeligt at høre at udenrigsministeren også fremhæver det irske formandskabs fokus på menneskerettigheder og ytringsfrihed

at rose danmark for at vi under eu formandskabet det første halvår af to tusind og tolv var medarrangør af et

regi

ikke påtager sig deres osce forpligtelser

demokrati ytringsfrihed mediefrihed

beretningen om at der er nogle spilleregler som venstres ordfører også var inde på

leve med at man ser forskelligt på nogle ting

medlem af osce har man også sagt ja til at leve op til visse forpligtelser specielt rusland ukraine og hviderusland synes jeg godt man i den her sammenhæng kan påpege

mediefrihed og så videre og den menneskelige dimension

redegjort for for beretningen heroppefra

noget der ikke er lykkedes vi noterer os at

osce formandskabet efter litauen og formandskabets højeste prioritet var den menneskelige dimension med særlig fokus på mediefrihed i forhold til digitale medier ligeledes højt på dagsordenen var arbejdet inden for våbenkontrol og tillidsskabelse en fortsættelse af arbejdet med transnationale trusler god regeringsførelse samt fremskridt i løsningen

irske formandskab tog sammen med de kommende formandskaber ukraine

initiativ til at lancere en proces helsinki40 med det formål at markere fyrre året for helsingforsslutakten i to tusind

det er sådan set et prisværdigt

denne udvikling afspejlede sig også ved det årlige

år i træk ikke at vedtage beslutninger inden for den menneskelige dimension ligesom det for første gang heller ikke var muligt at opnå enighed om beslutninger inden for den politisk militære dimension

at der sådan set er nok at tage fat på fremadrettet

kan gøre en forskel i dagligdagen hører vi jo mest om eu om nato og om fn og man kan faktisk godt tillade sig at kalde osce

for man hører ikke så meget om det ikke desto mindre

er det et unikt samarbejde det bygger som flere ordførere

helsingforstraktaten fra nitten fem og halvfjerds og det betyder altså at man kan fejre fyrre årsjubilæum i

to tusind og femten der er syv og halvtreds lande

fra nordamerika til det østlige rusland og centralasien og mongoliet er jo blevet nyt medlemsland så det er altså et unikt samarbejde som flere har været inde på har irland haft formandskabet og særlig sat fokus på noget der i hvert fald set med danske øjne er overordentlig vigtigt i den menneskelige dimension

mediefriheden det er et fokus som

fra dansk side har bakket op om og jeg vil gerne rose udenrigsministeren for den tale der blev holdt da udenrigsministeren havde mulighed for det

for os men på den konference der var om den menneskelige dimension

altså desværre ikke at nå til enighed da da osces udenrigsministre

mødtes i dublin det skyldes som flere har været inde på rusland og hviderusland og det er naturligvis ærgerligt at to medlemsstater er i stand til

boykotte eller kidnappe en proces som sådan set er overordentlig vigtig ikke mindst set i lyset af nogle af de nye medlemslande og de medlemslande der faktisk kæmper med de her problemer

at fortsætte og så håbe på at man får et gennembrud et andet område som

det konservative folkeparti også synes er vigtigt at få fremhævet her i dag er

fokus der har været på sikkerhedspolitikken herunder ikke mindst våbenkontrol

håb om at der kunne komme et fornyet fokus på

traktaten her har vi desværre også oplevet russisk blokade og samtidig har vi jo fra dansk side taget initiativ

op igen og at der kunne ske fremskridt der

styrket de standarder der er for hvordan man underretter hinanden når man

militært ind men heller ikke her ville russerne være med

fokus der har været på sikkerhedspolitikken

flere steder et af de steder hvor der faktisk

at bekæmpe de transnationale trusler

og ikke mindst bekæmpelse af narkotikahandel som som finder sted samtidig

fremhæve og rose det feltarbejde der foregår

på balkan og centralasien et område hvor jeg synes det har været interessant at følge det irske formandskab har været

konflikten for begges vedkommende har det interessante jo været at irland har forsøgt at trække på de erfaringer man har gjort sig med

man ikke for alvor kan tale om at der er startet en politisk proces

er værd at fremhæve at man i hvert fald har forsøgt at bidrage

involvering af civilsamfund og medier jeg synes også det er værd

det er vigtigt at danmark yder nationale bidrag

for mig at se er det nogle bidrag der er værd at holde fast i ikke mindst nu hvor det internationale samfund er i gang med

og her håber jeg på at det samarbejde

også udtrykke min anerkendelse af det arbejde der sker i den parlamentariske forsamling det er vigtigt

ganske udmærket erfaringsindspark

også til nye medlemslande hvordan vi organiserer os på andre måder ligesom det

værd at fremhæve at det at man lærer hinanden bedre at kende

med til at skabe nogle rigtig gode kulturelle kontakter der efterfølgende kan bruges politisk så alt i alt vil jeg sige

udenrigsministeren har lavet og vi ønsker held og lykke med det

er med sine syv og halvtreds deltagende stater et unikt forum til at diskutere et bredt spektrum af demokratiske menneskeretlige sikkerhedspolitiske udfordringer i europa det betyder også at man kan aflæse de forskellige landes prioriteringer meget klart i de drøftelser og forhandlinger der finder sted

uenighed mellem deltagerstaterne om hvor meget vægt osce

skal lægge på arbejdet med menneskerettigheder og demokrati

spørgsmål der for danmark står helt centralt det kom blandt andet til udtryk på ministerrådsmødet i dublin hvor jeg selv deltog

også venstres ordfører og de konservatives ordfører og andre havde bemærket at vi talte i meget klar tekst de vanskeligste forhandlinger på ministerrådsmødet var netop på menneskerettighedsområdet hvor der ikke blev opnået enighed om nye beslutninger der blev heller ikke vedtaget beslutninger inden for samarbejdets politisk militære dimension i dublin fru lene espersen var inde på

at det er rigtig ærgerligt at rusland blokerer lige præcis på det punkt det er imidlertid værd at hæfte sig ved at der heller ikke skete en tilbagerulning af tidligere indgåede forpligtelser fra dansk side finder vi det afgørende at opretholde presset for at alle

lande respekterer og efterlever deres osce

forpligtelser der er især behov for at presse på for at en række østeuropæiske lande overholder forpligtelserne inden for menneskerettigheder og demokratiske valg konkret og løbende opfølgning på forpligtelser er derfor en af danmarks mærkesager en anden dansk prioritet i osce

to tusind og tolv var præget af en høj grad af aktivitet i organisationens feltarbejde som i de senere år gradvis har flyttet sig fra det nu mere stabile balkan mod fortrinsvis centralasien det skyldes truslen mod sikkerheden i centralasien i form af terrorisme radikalisering og narkorelateret kriminalitet herunder spill over effekter fra afghanistan danmark støtter dette fokusskift og bidrager til osces arbejde i kirgisistan og tadsjikistan hvor udvalgte projekter også er til gavn for afghanistan på valgobservatørområdet var

via kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder også meget aktiv i to tusind og tolv

får meget international anerkendelse for sine valgobservationer jeg vil også godt benytte lejligheden til at rose folketinget

vurdering at det både er nyttigt i sig selv

bindende kontakter

det meget vigtigt at vi fra dansk side støtter

aktivt op om disse valgmissioner folketingets osce parlamentarikere

og jeg vil godt kvittere for deres arbejde i forhold til

den meget aktive deltagelse i valgobservationerne jeg håber at vi kan fastholde aktivitetsniveauet i to tusind og tretten jeg håber at vi kan fastholde den fælles interesse for det der foregår det er rigtigt som det er sagt det er et stille organ der sjældent rydder forsider men til gengæld er det et unikt forum for at få talt temaer igennem der selvfølgelig skiller

miljøministerens planlægning christianialoven

at den almindelige lovgivning på en række om råder herunder på byggeområdet blev sat ud af kraft

så ændret i to tusind og fire med det formål at christianiaområdet udvikles som et åbent rekreativt og bæredygtigt kvarter i københavn det kan man så diskutere om

ske en ændring af ejerskabet til området det var endvidere hensigten at der ikke fremadrettet skulle være en særlov for området

også indsat en revisionsbestemmelse i loven med det formål at særloven for christianiaområdet senere skulle ophæves når grundlaget for den tilsigtede udviklingsproces

blevet lavet en aftale mellem staten og den her fond

med finansieringen og andet modydelsen

være at christiania stille og roligt blev

siden er der jo så sket det at vi har overholdt vores del af aftalen til punkt og prikke

og for christianitterne med at overholde deres del af aftalen det er sådan

i juni måned sidste år

og jeg løber også en gang imellem rundt på voldene på christiania der

at der bliver bygget derude på livet løs der er tale om et egentligt byggeboom

salget det er så en anden sag men men dog stadig væk tankevækkende for

at sælge eller indtage i i danmark men der bliver bygget på livet løs og det på trods af at christianitterne og fonden har lovet noget helt andet så må man jo som politiker vælge om man vil acceptere det se igennem fingre med det eller

på nuværende tidspunkt ikke noget grundlag for at støtte det

at vi overholder en aftale til punkt og prikke ude på christiania fuldstændig ignorerer det man har aftalt og bare bygger videre på det fredede fæstningsanlæg

sådan at vi synes man skal man skal

tænkepause og vente med at ophæve christianialoven og normalisere området

sagerne om ulovligt byggeri

er aftalt i aftalen med fonden der nu ejer store dele

med til at føre bekvemmelighedspolitik det ville måske være det letteste

deres høringssvar jeg synes ikke mindst at man ikke kan være det bekendt over for de mange lovlydige danskere

ansøger deres kommuner om tilladelse til

ændre på små og store ting i forbindelse med med deres

fald skal være sådan at tingene bevæger sig i retning af en normalisering i stedet for i

unormal retstilstand på christiania med mere og mere ulovligt byggeri

hvor jeg kommer fra sådan er det normalt når man laver en aftale med venstre

end gerne bevare deres særlige måde at leve på men det er sund fornuft at de skal

på samme vilkår som resten af danskerne

christiania også leve op til de samme krav som resten af borgerne i vores land det gælder i alle spørgsmål hvad enten det er miljøhensyn beskyttelse af kulturhistoriske værdier salg af euforiserende stoffer betaling af skatter og så videre herudover skal christiania naturligvis være åbent og tilgængeligt for alle danskere

det afgørende at det ikke kun bliver en lille privilegeret gruppe der har adgang til området med det lovforslag vi behandler i dag lægger vi op til at ophæve christianialoven så der ikke længere gælder særregler for en eksklusiv gruppe personer fremover vil lovgivningens almindelige regler også gælde for christianitterne

det vil betyde flere ting

christiania sælges til både private og offentlige aktører under forudsætning af at de kan varetage opgaven i forhold til drift og vedligeholdelse

søges om særlig tilladelse efter christianialoven til brug og opførelse af bygninger på christiania

baggrunden for at vi i dag kan ophæve

to tusind og fire som et bredt flertal her i folketinget gav opbakning til

hvor christiania og staten har indgået en aftale der udvikler christianiaområdet i samarbejde med fonden fristaden christiania og andre relevante myndigheder

samtidig kan christianitterne fortsat udvikle deres samfund

det gør vi også i venstre men at man er lidt bekymret for om

bekymret for at stå med det her

synes fru mette reissmann ikke at det ville være rigtigst som københavns kommune også påpeger at man

staten kan pålægge

om vi taler om de indgåede lejeaftaler mellem staten og fonden fristaden christiania eller om der er nogle andre ting

venstres ordfører i at der jo er nogle ting som naturligvis skal bringes i orden herunder også de byggesager der verserer nu

ikke andet end stå her og så betrygge københavns kommune

han fortsat er bekymret at det

som både venstre socialdemokraterne og en del andre partier har ønsket og i den sammenhæng

være rolig ved det som

længere kan forfølges administrativt efter christianialoven nogle nogle af disse sager kan omfatte byggeri

som også har krævet tilladelse eller dispensation efter bygnings naturbeskyttelses

efter de lejeaftaler staten har lavet med fonden men som jeg læser det

også nogle af dem der bortfalder synes

fru mette reissmann ikke at det er

forkerte signal at sende til nogle mennesker

bortfalde samtidig med at man opretholder sager over for alle mulige andre danskere

jo håndteres det er det der er hele pointen med det her og jeg har altså

større tillid end herre karsten lauritzen til at

er der jo i selve lejeaftalen

man kan ende med at både ophæve lejen og i øvrigt forfølge det med hensyn til almindelig skik som der jo er i forhold til lejelovgivningen at sætte lejerne ud såfremt

beliggende her midt i danmarks hovedstad

opnår en normalisering forstået på den måde at christiania bliver et område hvor de samme regler

det være sig byggelovgivning det være sig på alle andre områder at man eksempelvis betaler ejendomsskat

der bliver fri og lige adgang til at bosætte sig

al anden lovgivning også gælder dér

særlove for for christiania det er så regeringens

punkt nu hvor tingene åbenbart er blevet så normale på christiania at man ikke behøver at have særlige regler

deres opfattelse af hvad der er det normale det mener vi ikke er tilfældet nu der foregår stadig væk et omfattende hashsalg der foregår anden kriminalitet på christiania

hyppigt voldsepisoder man kan høre om at der er selvbestaltede vagtværn som holder vagt om kriminaliteten så den kan foregå uhindret og uforstyrret man hører om skyderier og politiet har ikke adgang til at patruljere på christiania på samme måde som i resten

for et års tid siden var der også en meget speciel episode

journalist havde formastet sig til at fotografere på christiania han blev frarøvet sit udstyr og alle sine ejendele og blev jaget nøgen nøgen ud af christiania dermed står det klart for os at christiania på ingen måde

dermed står det også klart for os

kunne få lov til at få samme status som resten af landet med andre

christiania er ikke normaliseret og derfor kan vi i dansk folkeparti heller ikke støtte

af christianias normalisering

en aftale mellem christiania og staten med en samlet løsning for fremtidigt ejerskab aftalen indebærer at en udvikling af christianiaområdet

et samarbejde mellem fonden fristaden christiania og den statslige ejer der er indgået fem delaftaler efter toogtyvende juni aftalen og

købs og lejeaftaler og aftaler om genopretning fremtidig drift

som det var forudsat ved lovændringen i to tusind og fire derfor fremsættes dette forslag og det er vi glade for fra radikal side i de indgåede lejeaftaler mellem staten og fonden christiania er der indsat sanktioner som kan anvendes i forhold til sager om ulovligt byggeri og det er sanktioner der skal sikre at der også efter ophævelsen af christianialoven bliver taget hånd om byggeri på christianiaområdet

på den baggrund kan christianialoven

men vi ser frem til at områdets normalisering fortsat respekterer områdets nyere historie og at vi selv om vi skal insistere på lovliggørelse også insisterer på at det i første omgang er vores samarbejdspartnere derude

som en naturlig forlængelse af den aftale som

christiania og staten indgik i to tusind

og at tankegangen er at københavns kommune så får et område som

en del af en bydel i københavn på linje med andre bydele men det er da vigtigt at sige at hele ideen i aftalen der er lavet mellem staten

det er vigtigt at sige at ophævelsen her

samarbejdsmodel

nødvendig for at få det her til at gå

om om kriminalitet knyttet til christianiaområdet det er

ikke synes jeg en del af forslaget som sådan men derfor kan det godt være vigtigt

indsats der er aftalt og kører føres igennem der er jo ikke nogen steder

i københavn og andre steder hvor man ønsker at der er helle i forhold

til sidst vil jeg bare sige at i forhold

de dele om ulovligt byggeri og så videre tror vi på at der er lavet en model som

det er jo ikke sådan at det her er helt simpelt men man skal jo så huske at vi har haft en særlov i i en og fyrre år og nu ophæver vi den

en proces der har kørt i nogle år også med nogle vanskeligheder og

bydel i københavn

hvor der også er et meget udviklet samarbejde blandt dem der bor der på

grundlag end andre steder i byen men hvor

christiania tilbage i nitten seks og halvfjerds hvor

den daværende regering og det daværende flertal i folketinget havde besluttet at christiania skulle normaliseres på den hårde måde nemlig nedlægges den slags planer har der været mange af i årene der er gået

fyrre år hvor dansk folkepartis ordførere har haft det her som en permanent torn i øjet øjet har der gentagne gange været planer om at nedlægge christiania undertiden har man brugt ordet normalisere

jeg måske lidt overrasket over at det er de borgerlige partier her i folketingssalen som er imod at man fjerner en særlov for christiania og siger at den almindelige lovgivning nu kommer til at gælde

et borgerligt standardsynspunkt at det slemme ved christiania

der boede nogle mennesker som var anderledes det slemme var ikke at de tillod sig at bo på en anden måde

anden måde og producere ting på en anden måde nej det der var forkert var at de havde nogle særlige regler og nogle særlige love det fjernede vi så og så er

tilsyneladende meget bekymret over det det har jeg måske lidt svært ved at forstå jeg kan forstå på dansk folkepartis ordfører at at det særlig var det der med at der var bandekriminalitet hashsalg og vagter som skulle føre til at der skulle gælde særlige regler for christiania jeg synes jeg kan huske men jeg

huske forkert at når dansk folkepartis retsordfører

minder de tilsyneladende ganske meget om tilstandene

begrundelse for at indføre særlig lovgivning

bandeuvæsenet til livs efter min mening

konkret afprøver om den danske lovgivning de regler der er i danmark er sådan indrettet at de giver rummelighed og frihed til at man kan indrette sig på mange forskellige måder

en afprøvning af det som kommer til at ske fremadrettet selvfølgelig under den forudsætning at de mennesker der så

leve på en anderledes eksperimenterende irriterende frustrerende og for nogle også stærkt provokerende måde

faktisk får frihed til at leve på den måde inden for de regler som lovgivningen sætter jeg tror sådan set det har været eller

jeg synes

så har jeg noteret mig at

rosenrødt og hvis man skulle afvente

indfinde sig på christiania før man kunne afskaffe særloven om christiania skulle vi jo i gang med at lave særlove for

resten af danmark jeg tror at der vil være problemer med overholdelse af planlovgivningen og nabokonflikter på christiania også i de kommende år at der vil være nogle ting som

anden mærkelig grund er blevet opført eller

man se på christiania ligesom man ser det andre steder i københavn for slet ikke at snakke om i jylland selv i vendsyssel tror jeg

man kan blive udsat for at der er et hegn hist og pist der ikke er blevet godkendt ude i den kolonihave jeg bor i som godt nok

ser vi da indimellem at der er nogle huse der er opført lidt i strid med reglerne og ganske ofte finder vi en praktisk pragmatisk løsning på det hvis jeg tør sige det her i al offentlighed for vi kan

at få kontrolmyndighederne på nakken når nu

afgørende for os er sådan set at vi synes at det her lovforslag er en god og fornuftig afslutning ikke på historien om christiania

nogle måske havde ønsket men en god og fornuftig afslutning på den tid hvor vi var nødt til at have en særlovgivning

håndtere det inden for den eksisterende lovgivning og jeg

den regering vi har i dag og forhåbentlig også de regeringer vi får i fremtiden vil gå efter at finde fornuftige forhandlingsløsninger på de udfordringer der kunne opstå omkring christiania det tror jeg er langt det klogeste man kan i hvert fald sige at forsøgene på at konfrontere sig ud af problemerne indtil nu ikke

hvis vi normaliserede lovgivningen

skarpest i hvert fald når det handler om om virksomheder der skal man hive det store sanktionsredskab frem over

for folk der ikke overholder lovgivningen

når det handler om byggeri

mærke hvor stor og magtfuld staten er

vil tit være at man gør det på en måde hvor man så også har

samarbejde med de mennesker der bor i et område et samarbejde

hvordan man kan udvikle området

frihed til at indrette sig på utraditionelle måder skal man have mulighed for medmindre naturligvis at man ødelægger natur og miljø og

synspunkter i forhold til legalisering af hash og andre ting må jeg så anbefale

bygges ulovligt og ja ok hvis der er blevet bygget ulovligt nogle enkelte steder

indgik aftalen og christianitterne overtog christiania er der kommet et sandt byggeboom

folketinget om at man ikke tager folketinget og den aftale vi har indgået seriøst

i hele københavn frem for sådan som det er i københavn i dag hvor man jo har adgang til langt alvorligere og langt farligere stoffer i hele byen så på den måde synes jeg at christiania for så vidt er et foregangssted tænk hvis vi var i stand til at have en hovedstad

til lov om ophævelse af lov

og i vort parti går vi bestemt ind for

ophæve love uden nødvendigvis i samme åndedrag at indføre en ny så på den måde

nu blev herre per jo før mistænkt for at please sine vælgere jeg tror ikke

ikke blive beskyldt for noget lignende ved alligevel at sige at vi går helt og fuldt ind for

det har arbejdet for længe det er rimeligt

sige at nu sker der en normalisering og så må myndighederne jo arbejde med christiania efter præcis samme regler som man gør

over at vi fjerner en lov det er en stor dag i folkestyret her

at det er nu at man bør gøre så vi

det område sådan at det kan komme til at fungere på et ordentligt retssikkerhedsmæssigt grundlag hvor man ejer eller lejer den jord man besidder

for at forsyningen af el varme gas vand og alting er inden for autoriserede normer og at alt

måde som i resten af vores samfund det hilser vi velkommen og derfor vil vi meget gerne støtte ophævelsen af

men der er jo altså det lille forbehold at der pågår nogle byggesager der er rejst tvivl om hvor stort er det omfang

afventer jeg at få afklaret i udvalgsarbejdet sådan at vi får sikkerhed for at det er fuldstændig inden for skiven i

det vi har forventet og det vi har aftalt

tålmodige part derfor må vi selvfølgelig have en forventning om at den aftale og de præmisser vi har aftalt bliver overholdt men det har jeg altså også

blev der så indgået en aftale mellem christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab til området

vedtagelsen af aktstykket i juni to tusind og tolv sikrede endelig at overdragelsen af ejendommene kunne gennemføres christianialovens formål om udvikling

kan derfor nu gennemføres i kraft af aftalerne og dermed er der grundlag for at ophæve christianialoven

derfor regeringen nu fremsætter et forslag om at gøre det fremover er det vores vision og ønske at christiania skal være et område i københavn på lige fod med andre områder inden for lovgivningens almindelige regler og inden for rammerne af aftalerne mellem staten og fonden fristaden christiania men selvfølgelig også med fokus på det der er christianias særlige kendetegn og som gør at rigtig mange københavnere og rigtig mange danskere er glade for fristaden med det her lovforslag ophæves christianialoven det betyder at der ikke længere skal gælde

det betyder også at den fredede vold på christiania kan sælges til andre end offentlige myndigheder og jeg er glad for at der er den interesse

fremtid som vi har hørt i dag venstre og konservative har givet udtryk for en bekymring for at der er ulovligt byggeri på volden fortsat

det synes jeg da heller ikke er tilfredsstillende

at vi skal gøre hvad vi kan for at begrænse antallet af byggerier

andre sager som ikke er forløbet helt som vi har aftalt og som jeg forventer at kunne få på plads

gerne sende det signal i dag at jeg har et meget stærkt ønske om at vi kan vedtage ophævelsen af den her lov i bred enighed

også derfor indstillet på at tage noget tid inden vi tager anden og tredje behandling både så vi kan få et overblik over

for nogle bygningssager der er hvor alvorlige

måske at de huse som vi aftalte skulle blive

sådan at så mange partier som muligt kan blive betrygget

til det her derfor har vi også sat gang i en gennemgang af byggesagerne i samarbejde med kulturarvsstyrelsen

inviteret københavns kommune som vi har haft et rigtig godt

jeg forventer derfor at vi forhåbentlig kan skabe den tryghed så

sammen den delikate balance det er at fortsætte et samarbejde med den gensidige respekt der skal være samtidig med

tak til enhedslisten og liberal alliance det er sjældent

samme lovgivning men det var jo utvetydig opbakning fra begge partier og jo ud fra den logik at hele formålet med hele den øvelse der

været ikke at skulle have en særlov for området og det er skønt når man kan fjerne særlove og give

så længe de ikke generer andre mennesker og så længe de gør det inden for lovgivningens rammer det er målet og jeg vil gøre mit til at det kan vedtages med et bredt flertal sådan at alle føler sig betrygget men også sådan at christiania kan komme videre

deres egen fremtid og kan få lov til

administrere christiania sådan som de gerne vil og det kræver altså at begge parter selvfølgelig respekterer aftalerne som vi har indgået en lille præcision blot til orientering de eksisterende sager om ulovligt byggeri der er rejst er jo rejst dels over for de ansvarlige beboere i medfør af christianialoven

købs og lejeaftaler som staten har indgået

der er lavet så jeg betragter ikke den her ophævelse som nogen som helst form for friløb over for være men jeg er enig i

er ulovlige eller fordi de generer andre det er en løbende proces og jeg synes at vi er i en god proces med det men vi er ikke i en fejlfri proces

synes også det er utilfredsstillende for eksempel at det ulovlige byggeri på voldene er fortsat og er blevet mere

løbet af det sidste årti det er da ikke tilfredsstillende

diskuteret med christianitterne

masser af ting der slet ikke fungerer på samme måde som i det omgivende samfund måske

med narkotikasalg der er vagtværn der er

er skyderier politiet har ikke adgang til christiania

er at man har fået solgt området til christianitterne selv

men det er da også det eneste der er sket i praksis kan

da en kæmpe forandring og det at man er begyndt at flytte de mest ulovlige huse som har generet på voldene det at man

hele taget har lavet aftaler som kan sanktioneres fra statens side hvis ikke de overholdes

have igangsat hele den proces og have fundet viljen til at sige nu giver vi altså fristaden og os selv lov til sammen at udvikle det her det var en flot start og jeg håber derfor også at vi kan slutte den proces sammen jeg synes omvendt må jeg sige til

man lod være med at vedtage den her lov det signal man ville sende

være vi ønsker ikke at gøre christiania til en normal del af samfundet vi ønsker ikke at lovliggøre christiania vi ønsker at bevare en særlov

det er da ikke christiania måske er det nærmere resten af samfundet så jeg forstår slet ikke logikken i

utilfreds med ligesom jeg er at

måneds tid eller halvanden inden vi skal stemme om

som jo altså er indgået med åbne øjne fra folketingets side med et bredt flertal men under forudsætning

er aftalt rent faktisk også bliver gennemført og i hvert fald forsøgt respekteret af christianitterne det er måske det sidste man kan være

jo også den del der handler om

bare høre om ministeren ikke kan bekræfte at i de fleste tilfælde

som huslejesager fordi staten er ejer men at der også kan være sager hvor man vælger at sige at der vil

ikke rejse nogen sag det vil sige at det ikke er sådan at man automatisk overfører alle sagerne til

alle de ulovlige byggerier der har været stort som

hvis det er det som venstres ordfører fisker efter

kulturarvsstyrelsen gennemgår

man skal sanktionere både

aftaler vi har lavet og selvfølgelig også ved giver mening for københavns kommune

savner ministerens erkendelse af

rejst en sag om ulovligt byggeri under christianialoven

også enig i at det vil være formålstjenligt hvis vi inden vi kommer til anden og tredjebehandlingen kunne have en politisk drøftelse af hvad det så er for nogle sager

i forhold til det fælles mål vi har om at få den gode proces der har været og er sat i gang ført til ende

her er nogle brud på de præmisser

bygger på en måde som det præcis

skal laves om for en ting er at vi så får en normal almindelig lovgivning som vi så kan bruge til at få rettet op

er jo nogle goder nogle meget favorable vilkår der har været en del af aftalen så noget for noget kan man sige

bare lige sikre mig at ministeren har samme opfattelse

det måske også at være svært for befolkningen at tro på at vi får gjort kål på al den kriminalitet der foregår derude og at ikke bliver til en hjælp til de omkringliggende vi har jo i

positive tiltag der gerne skulle være udmøntningen

og den politimæssige indsats det kræver ligger under justitsministeren

er nok ikke noget jeg kan love bliver løst inden vi når til tredje behandling af det her forslag for det er en større opgave

som regeringen naturligvis også tager meget seriøst uanset hvor den kriminalitet

energi

vedvarende energi i fremstillingsprocesserne det er et rigtig godt lovforslag og for venstre har det været helt afgørende at der er så vide rammer som overhovedet muligt og at alle vedvarende energiformer er omfattet det vil sige både grøn fjernvarme biogas biomasse sol og vind og andre vedvarende energikilder kravet er blot at de erstatter fossile

er ganske mange penge der er tale om det kommer til at støtte en meget meget stor omstilling allerede i år er der to hundrede og halvtreds million kroner i puljen og i de kommende år frem til to tusind

vores håb at virksomhederne får øjnene op for den her ordning der er meget meget store muligheder

har også en forventning om at det kommer til at bidrage meget meget kraftigt til omstillingen til mere vedvarende energi

er det forventningen at resultatet bliver af det her og dermed bidrager det jo også til at danmark

og energipolitiske mål i to tusind og tyve venstre kan støtte

en ambitiøs energiaftale hjem en aftale som er et kæmpe skridt på vejen mod et grønnere danmark og noget som jeg som socialdemokrat er stolt af nu skal vi tage endnu et skridt med udmøntningen af aftalen i dag behandler vi en del af energiaftalen som skal sikre et grønnere erhvervsliv i danmark dagens lovforslag skal give hjemmel til en tilskudspulje som skal hjælpe vores virksomheder et skridt på vejen mod en grønnere produktionsproces

tre milliard kr som skal sætte skub i omstillingen fra fossile brændstoffer til bæredygtig energi hos virksomheder i danmark det er sund fornuft at vores virksomheder skal omstille sig og med dette tilskud giver vi virksomhederne en betydelig støtte til

ligger i lovforslaget at tilskudsordningen skal støtte omstilling til vedvarende energi på flere måder sådan at vi udnytter de muligheder der er for grøn omstilling optimalt for det første skal virksomheder kunne søge tilskud til projekter som erstatter fossile brændsler med vedvarende energikilder det er det overordnede formål med lovforslaget så selvfølgelig skal

støtte til de projekter for det andet kan virksomheder

når danmark for alvor får gang i smart grid teknologien vil dele af fjernvarmen komme fra vedvarende energikilder

de energieffektiviseringer der ligger i direkte forlængelse af de to ovennævnte projekttyper derved bliver selve omstillingsprocessen

støtte til projekter i kraft varme værker og varmeværker der ligeledes erstatter fossile brændsler med vedvarende energi der er ingen grund til at vi ikke også skal fremme den grønne omstilling hos varmeværker og kraft varme værker derfor støttes den omstilling også de fire støttepunkter betyder at der gives tilskud til forskelligartede projekter som har det til fælles at de er grønne

skabe arbejdspladser i danmark derved gør vi en bred indsats for at skabe en grønnere produktion i danmark indsatsen sikrer hurtig og effektiv omstilling til vedvarende energi samtidig med at den skaber grønne arbejdspladser selvfølgelig skal vi sørge for at den støtte vi giver uddeles med omtanke det er naturligvis ikke meningen at vi skal give støtte til de samme omkostninger to gange derfor indeholder lovforslaget også en begrænsning af investeringsstøtten til elproducerende anlæg og biogasanlæg begrænsningen medfører at man ikke både kan modtage driftsstøtte og investeringsstøtte til samme aktivitet således forhindrer lovforslaget at virksomheder misbruger og udnytter ordningen

at lovforslaget er i overensstemmelse med eus regler på området for at sikre en retfærdig fordeling af støtten indeholder lovforslaget en række administrative regler lovforslaget indeholder blandt andet regler om krav til ansøgningen oplysningspligt og dokumentationspligt sådan at virksomhederne er fuldstændig klar over vilkårene for tilskudsordningen

lovforslag viser at energiaftalen fra sidste forår er mere end bare varm luft dagens lovforslag puster til den grønne omstilling hos danske virksomheder og

på den baggrund giver socialdemokraterne naturligvis deres fulde opbakning til lovforslaget jeg håber at folketingets øvrige partier vil tage godt imod forslaget sådan at solen også kommer til at skinne på den grønne omstilling i danmark

det formål at omstille deres anvendelse af fossil energi

til vedvarende energi og der

formål at man støtter et projekt

vedvarende energi til procesformål eller

fjernvarme til procesformål

søge om tilskud til at

til biomasse hvis de leverer den producerede varme til procesformål i virksomheder det er jo som sagt en del af den energiaftale som som blev indgået mellem de fleste partier her i folketinget sidste år og det er et ganske fornuftigt element

folketinget jeg har egentlig lige et spørgsmål som

energiministeren kan svare på når han får sin taletid

der bekymrer mig lidt er at en ting er at vi giver tilskud til til

fyring med med biomasse i stedet for

er at den biomasse der så bruges om det er træflis halm eller hvad det end måtte være

en masse fossilt brændstof på at transportere den fra oprindelseslandet til danmark

det var noget man kunne ramme ind på en måde

så det er lokalt produceret biomasse der benyttes

at folk nærmest står og griner af os når vi giver støtte til at der fyres med biomasse som man bruger en masse fossilt brændsel på at transportere hertil men jeg skal sige at da det jo er en del af energiaftalen som dansk folkeparti støtter så støtter dansk folkeparti selvfølgelig

hvor vi får vedvarende energi ind i industriens proces så forslaget er en fin perle i den perlekæde vi skabte i marts sidste år

med forslaget er der frem til og med

som vil gavne en lang række projekter har en klima og en energieffekt

projekter der erstatter fossile brændsler med tilslutning til fjernvarme energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse to typer projekter samt som der står

der er også i lovforslaget administrative regler som for eksempel dokumentationskrav og oplysningspligt

bortfald og tilbagebetaling af tilskud om klager straf og så videre men når vi når frem til sommeren skulle

ordning om tilskud til grøn procesenergiomstilling det glæder mig

og jeg er personlig sikker på at vi med dette gør det rette vi gør det rette for økonomien for miljøet

med den energiaftale en meget meget stor ændring i hele vores energisystem

der fører til at det kan lade sig gøre på en måde

man både tager hensyn til den nødvendige grønne omstilling til modernisering

forbrugerne får billig vedvarende energi både nu og fremover

det her lovforslag som handler om om proces og som andre har sagt

penge og dermed også en hjælp til den omstilling

der skal i gang og også er i gang i i mange private virksomheder

at det jo også fører til

og at vi øger vores vedvarende energiandel ved hjælp af det her lovforslag med

der jo også er job jeg vil til slut sige at

vores samlede energipolitik nu er for hård ved erhvervslivet og så videre får vi det nu gjort på den rigtige måde så vil jeg sige at nogle af de diskussioner

relation til virkeligheden og en del af virkeligheden er den vi står med her

virksomheder i i danmark det gør vi ikke specielt for at please nogen vi gør det fordi

men det er da også en hjælp netop til de virksomheder som bliver mere konkurrencedygtige og i en fremtid hvor vedvarende energi også vil præge vores konkurrenter mere så har man også været med til at fremtidssikre vores private virksomheder så jeg vil bare bruge den anledning

at sige at meget af den debat der kører

det er faktisk en aftale der har taget ganske store hensyn til produktionsvirksomheder og her

energiaftale som jo er et vigtigt led i at sikre at danmark kan leve op til sine forpligtelser i forhold til

energiaftale som er et led i at regeringspartierne og enhedslisten kan leve op til de løfter vi gav på det her område inden valget det glemmes undertiden at der faktisk findes områder hvor regeringen

og det sker som oftest på de områder hvor man så er i stand til at lave aftaler hvor enhedslisten indgår det er helt usædvanligt at venstre og dansk folkeparti og de konservative også indgår når valgløfterne skal indfries men det er kun godt

altså er et vigtigt led i omstillingen af danmark til vedvarende energi til at reducere energiforbruget og det synes jeg

det er den første grund til at det her er et rigtig godt lovforslag den anden grund til at det er et rigtig godt lovforslag er at vi her ser hvordan man på en fornuftig og klog måde

i stedet for det som regeringen nu har spillet ud med i sin vækstplan hvor man bruger ikke tre

en formentlig fuldstændig udsigtsløs skattelettelse i forhold til selskabsskatten

man har planer om at fjerne afgifter på forurening

det her et udtryk for hvordan man bevidst går ind

en omstilling af det danske erhvervsliv sådan at

mindre afhængigt af fossile brændstoffer

og fokuserer mere på energibesparelser den omlægning er en afgørende forudsætning for at dansk erhvervsliv i fremtiden kan være konkurrencedygtigt og samtidig være med til at sikre en fremtid hvor danskerne bliver mindre afhængige af dyrebare naturressourcer og på den anden side også forurener mindre til mindre skade for fremtidige generationer så det her forslag er sådan set udtryk for en erhvervspolitik og en erhvervsstøtte som er helt i enhedslistens ånd

sagt så ingen er i tvivl om det så er der selvfølgelig enkelte elementer i lovforslaget som man godt kan være lidt kritisk over for jeg deler faktisk dansk folkepartis ordførers bemærkninger om

er nogle udestående problemer i

hele energiaftalen man kan sige

trøst i den sammenhæng at vi får lavet en evaluering af hvordan vi sikrer en anvendelse af biomasse som både er

den sammenhæng vil nogle af de kommentarer som kom fra dansk folkeparti jo uden tvivl indgå sammen med andre elementer det er min klare opfattelse og enhedslistens klare opfattelse at der er nogle store problemer med bæredygtigheden i forhold til biomasse og at det i hvert fald er

af de ting vi skal have gjort noget ved og som jeg håber på at vi

kan følge op på når den analyse kommer på en

måde at der måske kommer endnu mere gang i nogle af de vil kalde reelt vedvarende energikilder

også helt enig med dansk folkepartis ordfører i at spørgsmålet om

indgå i et totalregnskab

af det her er så har jeg en enkelt lille bekymring

jeg sikker på at vi sagtens kan få afklaret i det videre arbejde også med

udmønte og implementere den her lov

hvorvidt vi får lavet støtteordningen på en sådan måde at også små og mellemstore virksomheder får mulighed for at nyde godt af den det skal man jo være særlig opmærksom på tror jeg når man laver støtteordninger

har nogle store ressourcekrævende industrier i danmark men vi har jo også

hovedpointen fra enhedslistens side er at det her er en rigtig rigtig fornuftig måde at føre erhvervspolitik på og det er et led i gennemførelsen af en rigtig klog og fornuftig

som kræver finansiering af nye

herinde og om forbedret konkurrenceevne

men når det handler om klimatiltag eller rettere tiltag til fremme af vedvarende energi på grund af klimaet ja så er der fri leg for milliarderne

det bedste man kan gøre for samfundet i den nuværende situation er at holde en pause fra alle disse helt sikkert velmente men alt for dyre projekter nu er gennemsnitstemperaturen jo ikke steget de sidste femten år og tænk hvis det hele er bluff så

pengene er endnu mere spildt vi ser jo også nu hvorledes de lærde er blevet vildt uenige om hvorfor det bliver ved med at være så koldt når nu de mange matematiske modeller fortæller at den globale opvarmning er i fuld gang selv hvis man spillede med på de mange bekymringer for

biomasse til energiformål

og nu står vi altså her og bruger skatte og afgiftsbetalinger til noget som måske virker direkte mod formålet igen må vi spørge hvorfor dog dette kissejav energistyrelsen synes ikke det er noget problem fordi

og den vil være færdig i løbet af to tusind og tretten jamen hvorfor i alverden venter vi så ikke til vi ved om det virker og om det giver mening ville sådan almindelig snusfornuft tilsige vi har sagt det nogle gange og vil gerne sige det igen

for meget symbolpolitik i den her energiaftale

vi synes altså det er udtryk for dobbeltmoral

de borgerlige hvis man gør meget ud af at fortælle hvor grøn man er men samtidig ikke vil betale regningen af hensyn til konkurrenceevnen det

der blev sagt go til jeg tror fire hundrede

kystnære vindmøller som efter alt at dømme vil koste et

i pso afgift og nu fortsætter vi med tre fire milliard kroner til vedvarende energi i produktionsprocesser og lur mig det stopper ikke her det dyreste i energiforliget er ikke rullet ud endnu der udestår stadig tusind

som også skal betales af den pso afgift som er i fuld gang med

til udlandet hvilket vi jo fik et levende bevis

da vi havde besøg af gartnerierhvervet fra fyn nej vi synes at vi skal holde en pause

vi fjerner de fossile brændstoffer og erstatter dem med vedvarende energikilder og giver et

så det er mange penge det handler om

fornuftig dagsorden som jo handler om at vi vil have renere luft vi vil have renere vand sundere mad

herre villum christensen vi vil have energieffektiviseringer

sag vi har på dagsordenen her men altså

omstilling med forslaget fastlægges en tilskudsordning for de danske virksomheder som ønsker at søge om støtte til at omlægge deres fossile procesenergiforbrug

som flere af ordførerne allerede har nævnt er der til og med to tusind og tyve afsat tre milliard kroner til den omstilling

derfor tale om en væsentlig økonomisk hjælp der vil bidrage til hele omstillingen til gavn for en række projekter

hvilke støtteberettigede projekter der kan ydes støtte til det drejer sig om overordnet fire typer

direkte erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder 2 processer der erstatter fossile brændsler med tilslutning til fjernvarme 3 energieffektiviseringer i direkte tilknytning til de to første typer projekter og endelig 4 projekter i kraft varme værker og varmeværker som erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder og som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder forslaget lægger desuden

hvis man ønsker investeringsstøtte til

anlæg eller biogasanlæg fraskriver man sig så samtidig retten til også at få driftsstøtte

der kan godt være et vist overlap mellem de to støtteformer dermed undgår vi også at komme i strid med eus statsstøtteregler i lighed med andre tilskudslove

indeholder det her lovforslag en række administrative regler som krav indsendelse af ansøgning om tilskud dokumentationskrav oplysningspligt bestemmelser om bortfald klage tilbagebetaling tilskud

og en række hjemler der skal præcisere en række

regler i den kommende bekendtgørelse som jeg forventer at sende i høring snarest muligt det er et vigtigt skridt vi tager i dag et skridt mod at

en ramme for den ve processtøtteordning der skal i gang til sommer og som kan åbne for tilskud til projekter

alle forligspartierne der har bakket op jeg synes vi har haft en rigtig god proces

en stor energiforligskreds går lovbehandlingen hurtigt

en direkte sammenhæng mellem længden af lovbehandlingen og betydningen af lovforslaget af den grund men jeg kan i hvert fald sige at vi jo har haft grundige drøftelser også i offentligheden om hvordan det her skulle skrues sammen og jeg er glad for at vi kan have den konstruktive drøftelse og at vi derfor har den enighed som vi har i dag dansk folkeparti

klart at biomassen skal være bæredygtig

haft biomasse i mange år i danmark vi har fyret med halm vi har haft biogas vi har jo hele affaldsområdet hvor vi har benyttet forskellige former for biomasse og som sådan er der ikke

skruer vi op for anvendelsen af biomasse i danmark og af den grund

blive klog på hvad det er for en biomasse vi skal prioritere og jeg synes egentlig det giver meget god mening at vi samme år som vi fremsætter det her lovforslag og det

en biomasse vi ønsker at støtte der er mange hensyn

biomasse transport er selvfølgelig en af dem lige så vigtigt er det jo

hvis det træpiller får genplantning af

der er en masse faktorer der spiller ind det er en yderst kompliceret affære

vil gerne sende det signal til dansk folkeparti her fra talerstolen at det her område

ligger mig personligt meget på sinde det giver jo ingen mening at bruge skatteyderpenge på at lave en grøn omstilling

er hundrede procent sikker på at den er grøn og at den rent faktisk fører til en bæredygtig

for sig rigtig glad for at så mange partier i dag har sagt at de gerne vil gøre sammen med mig

af hensyn til konkurrenceevnen på et marked hvor energipriserne stiger men selvfølgelig også for

skal ske med erhvervslivet og ikke mod erhvervslivet endelig har

der er noget bevægelse i liberal alliance desværre bare i den forkerte retning for de sidste par gange vi har haft diskussionen

har man dog anerkendt at der var et klimaproblem men har bare ikke været enige i

jeg tror ærlig talt at der er mange danskere der har prøvet oversvømmelser ude i de små hjem

der er mange amerikanere der har været ramt af sandy eller tørken hen over sommeren eller for den sags

engang vil anerkende problemet jeg synes det er fair at have en diskussion om hvordan vi løser

at løse et globalt problem med nationale virkemidler men uanset hvad vi mener

den statistik jeg selv har manipuleret jeg kunne godt stå og smide en masse tal og beregninger og statistikker i hovedet på herre villum christensen

så mange tilbage men vi kan bare prøve at kigge på

i danmark hvis vi tager alle de velfærdsafgifter af som ikke har noget som helst med

grønne omstilling at gøre altså momsen og

dem væk og gøre det samme med alle de andre seks og tyve eu lande så vi kan sammenligne elpriserne på et fair grundlag

hedder psoen som er det ekstra bidrag vi betaler til

i gamle dage gav et ekstra bidrag til at kunne spare op til de næste kraftværker det er

investeringsbidrag

lå de danske elpriser under gennemsnittet i europa også selv om vi har fyrre procent vedvarende energi og jeg vil gerne

er færdige med den grønne omstilling med at implementere den energiaftale her så ligger danmark

først man har bygget solcellerne så er marginalomkostningen

fordi at bygge det og det driver konkurrencen frem

bare for at sige at uanset om man tror på klimaet eller ej

mange gode grunde til at forfølge en grøn omstilling

næppe bliver enige om i dag